forhandlingen er åbnet fru trine bramsen socialdemokratiet

hjemmel til at personer der er dømt efter den grønlandske kriminallov og som er overført til forvaring i danmark kan overføres til den nye anstalt i nuuk som

står færdig i foråret to tusind og nitten og

i øvrigt havde glæden og æren af at besøge

for et par år tilbage

grønlandske personer som er idømt forvaring har været placeret i herstedvester fængsel her i danmark fordi man altså ikke har haft de rette sikkerhedsmæssige foranstaltninger i grønland da det nu laves om

jo naturligt at de grønlandske personer der

er idømt forvaring og som afsoner i danmark

fremadrettet får muligheden for at afsone i grønland hvis de giver samtykke til det samtykket kan fortrydes i op til seks måneder efter overflytning til grønland og vil ved fortrydelse betyde

og har

til at fortryde sin overflytning og returnere til herstedvester fængsel

men derefter ophører fortrydelsesretten vælger den afsonende ikke at lade sig overføre til den nye anstalt i grønland

grønlandsk mad og gudstjenester det mener vi i socialdemokratiet sådan set er acceptabelt og helt rimeligt idet den afsonende

dermed også aktivt tilvælger danmark frem for grønland

det fremgår af høringssvarene til lovforslaget at cirka halvdelen af de personer som lovforslaget

har givet udtryk for at de ønsker at blive overflyttet til den nye anstalt i grønland

chance for at fortryde hvis

viser sig ikke

derfor støtter socialdemokratiet

tak for det så

åbner i i nuuk i to tusind og nitten

at grønlændere som i dag sidder i forvaring i danmark har mulighed for

vende tilbage til grønland for at afsone

er udgangspunktet også at de pågældende

er på den grønlandske institution det kan vi

bifalde vi noterer os at

kattelem i forhold til hvis særlige lægelige hensyn bevirker at

fanger mellem mellem

giver rigtig god mening så jeg vil ikke pinde det meget mere ud

og jeg skal hilse fra mine kolleger

for de forvaringsdømte grønlændere siden nitten halvtredserne har det desværre ikke været muligt for grønland selv at huse forvaringsdømte det har medført at man i stedet sender dem til danmark langt fra familie venner og netværk som venstres grønlandsordfører glæder det mig derfor at vi nu kan imødekomme

og forbedret facilitet i nuuk som jeg også selv

komme helt ind fordi det ikke var helt færdigt det skal sikre at grønland fremover kan huse de forvaringsdømte grønlændere som ellers ville blive sendt

at eventuelle fremtidige forvaringsdømte grønlændere kan forblive i

positivt at lovforslaget samtidig tilbyder de forvaringsdømte grønlændere som allerede afsoner i danmark at blive overført til den grønlandske forvaringsanstalt det medfører en bedre reetableringsproces i det grønlandske samfund men vi skal selvfølgelig ikke tvinge allerede forvaringsdømte grønlændere som er i danmark til mod deres vilje at flytte tilbage til grønland forvaringsdømte som efter mange år i danmark eller kortere tid i danmark

skal selvfølgelig have muligheden for at blive i danmark dermed bør det være op til de forvaringsdømte grønlændere selv at beslutte hvorvidt

overføres tilbage til grønland og det er selvfølgelig også formålet med det her forslag lovforslaget er dermed endnu et bevis på at vi i venstre opprioriterer danmark og grønlands tætte samarbejde når vi sammen med grønland sikrer bedre forhold for de forvaringsdømte grønlændere derfor stemmer vi

de seneste faktisk tres år har måttet afsone i danmark skyldes jo ganske enkelt at der ikke har været

være sådan

så godt beslutte at alle de grønlændere som lige nu afsoner vist primært i herstedvester skal til grønland at sidde men der er selvfølgelig også andre hensyn at tage i den her forbindelse fordi når man har tilbragt de seneste mange år i et fængsel som for

hellere vil blive hvor man er allerede det er jo måske fordi man har sine rutiner man kender personalet og man kender også andre indsatte derfor synes jeg

det er en rigtig god løsning at gøre det frivilligt hvorvidt man faktisk ønsker at blive overflyttet til grønland

forstå at der har været kritik af at de forvaringsdømte som valgte at blive overflyttet til grønland ikke havde mulighed for at fortryde deres beslutning og den kritik har justitsministeren så valgt at lytte til og det er liberal alliance ganske godt tilfreds med

det er godt for retssikkerheden for de grønlandske borgere og det er godt for det ligeværdige samarbejde som vi jo arbejder på at udvide i

for menneskerettigheder og fængselsforbundet finder det positivt at overførsel fra herstedvester fængsel til den nye anstalt i nuuk kun kan ske med den forvaringsdømtes samtykke hertil skal jeg sige at

grønlandske advokater og landsforeningen sind også anbefaler at der bør gælde et krav om samtykke i de tilfælde hvor der sker overførsel af forvaringsdømte fra herstedvester fængsel til en åben afdeling i grønland jeg ved

vi naturligvis støtte at den nye anstalt åbner og at vi nu har den mulighed for de forvaringsdømte i rigsfællesskabet

i grønland ønsket om at ophøre med at anbringe forvaringsdømte

i danmark bunder i hensynet til den dømte selvfølgelig og ikke mindst den dømtes familie det har rigtig store konsekvenser for børn i grønland hvis deres forældre er dømt til at blive anbragt i herstedvester i danmark børnetalsmanden i grønland lægger derfor også i sit høringssvar

rigtig stor betydning for børnene hvis deres forældre kan få mulighed for at afsone i grønland

skaber vi nu hjemmel til at de kan det der er lige nu en ny anstalt under i nuuk anstalten forventes at kunne tages i brug allerede i to tusind og nitten og kommer blandt andet til at indeholde en

afdeling som kan huse de forvaringsdømte

muligt at leve op til lovforslagets hensigt inden for den nærmeste fremtid og derfor kan det konservative folkeparti støtte

det positive at der nu bliver mulighed for at en gruppe af

afsone i grønland fremadrettet det har været et politisk ønske i grønland i

rigtig mange år også fra inuit ataqatigiits og det er rigtig positivt at det nu kan realiseres med den nye anstalt som åbner i nuuk i det nye år lovforslaget indeholder overvejende positive tiltag som inuit ataqatigiit kan bakke op om vi har dog en række bemærkninger som vi også mener er yderst relevante i denne sammenhæng vi har nemlig særlig bemærket at

et enigt lovudvalg i inatsisartut har godkendt lovforslaget fremsendt af justitsministeriet men det er sket med to bemærkninger som jeg synes vi er nødt til at være opmærksomme på

bredt politisk ønske i grønland om at

de indsatte som flyttes til den nye anstalt i nuuk også har mulighed for at omgøre deres beslutning

blevet efterkommet i dette lovforslag og i inuit ataqatigiit støtter at der med dette lovforslag er mulighed for at omgøre sin beslutning om at afsone i grønland således at de indsatte i den nye anstalt fremadrettet kan vende tilbage til herstedvester om det er det de vil dette har vi også tidligere givet udtryk for fra inuit ataqatigiits side ligesom grønlands selvstyres institut for menneskerettigheder og grønlands råd for menneskerettigheder også bemærker det i deres høringssvar og det er vigtigt

at de indsatte får mulighed for at samtykke når der sker en

hvor de skal afsone et andet punkt som vi også synes det er vigtigt at henlede opmærksomheden på er at et enigt lovudvalg i inatsisartut har bemærket at de indsatte som vælger at blive i herstedvester skal bevare de særlige tilbud om grønlandskundervisning grønlandsk kost

og mulighed for at se deres pårørende

når den nye anstalt i nuuk åbner derfor er det vigtigt for os her i folketinget at være bevidste om at dette lovforslag betyder reelle forringelser for de grønlandske indsatte

grønlands selvstyres institut for menneskerettigheder og advokatrådet anbefaler sammen med et bredt politisk flertal i inatsisartut at de forvaringsdømte som vælger at blive i herstedvester også bevarer de tidligere nævnte tilbud som

bliver man jo ikke mindre grønlænder af det det er en vigtig pointe fra vores side og fra inuit ataqatigiits side

mener vi derfor også det er på sin plads at retten til fortsat at udøve sin kultur er en rettighed som vi ikke bør fjerne med dette lovforslag typisk

hører vi at regeringen henviser til at det er regering til regering man forhandler det vil sige at det er regeringen der forhandler med naalakkersuisut

synes jeg også det er vigtigt at understrege at det faktisk er et særsyn når vi her ser

er både fra naalakkersuisut men sådan set også fra et bredt flertal i inatsisartut om at de grønlandske indsatte i herstedvester som også fremadrettet vælger at blive

er mulighed for i dag vi mener

her rettigheder sådan set er i strid med blandt andet ilo konvention nummer

og derfor vil vi også fra inuit ataqatigiits side kraftigt opfordre regeringen til at genoverveje denne del af lovforslaget og dermed sikre at de nuværende rettigheder bevares for de grønlandske indsatte som fortsat ønsker at afsone i herstedvester

vigtigt element i dette lovforslag handler

sundheds og beskæftigelsestilbud med etableringen af den nye anstalt i nuuk inuit ataqatigiit finder det yderst glædeligt at der med etableringen af den nye anstalt gives mulighed for psykiatrisk psykologisk og sundhedsmæssig

det er vigtigt at huske på at det har der aldrig nogen sinde

vigtigt løft af justitsministeriets

de indsatte hos kriminalforsorgen i grønland vi har dog også tidligere givet udtryk for at der stadig udestår en ansvarsafklaring mellem grønland og danmark når det kommer til sundhedsbetjening i det generelle grønlandske sundhedsvæsen ligeledes står det også uklart hvilke generelle ydelser

de indsatte også vil få adgang til til allersidst

gerne sige at med det her lovforslag har vi et naturligt fokus på lovovertræderne og de kriminelle

vi så rigtig gerne fra inuit ataqatigiits side at der også var et endnu større fokus på ofrene vi har fire og tredive

og det er er et kæmpestort ansvar

vi sidder med her i folketinget og som jeg synes vi er nødt til at gøre noget mere ud af men jeg kan se tiden er gået

med en skal vi kalde det en fortrydelsesret for grønlandske indsatte der vælger

en lillebitte lillebitte detalje

det med længden af fortrydelsesretten jeg kan se

med nogle meninger om

at perioden for fortrydelsesret sådan set egentlig skulle være længere end det justitsministeren så har imødekommet og lagt op til det

godt tænke mig ordførerens

vigtige forhandlinger vi har på vegne af

vigtigt at få sagt allerførst det som

fru aleqa hammond har lagt op til er en års fortrydelsesret og jeg synes sådan set

rigtig fornuftigt og jeg synes ikke nødvendigvis

vi skal bruge en masse kræfter jeg synes tværtimod vi skal bruge nogle kræfter på dem der vælger fortsat at afsone på herstedvester

på et tidspunkt i narsaq til nytårsaften

det er nogle af de tanker som sådan kom lidt frem da jeg sad med det her lovforslag fordi jeg tænker at vi kerer os rigtig meget om lovovertræderne men vi glemmer at der er nogle voldsomme traumatiske hændelser som sker i et helt samfund men også i familier blandt pårørende til ofrene men

at være fuld opbakning til til forslaget her om ændring af den grønlandske retsplejelov og kriminallov det er jeg rigtig

i dag er en milepæl i forholdet mellem grønland og danmark vi har i dag mulighed for at gøre op med en mere end tres år lang praksis for at sende grønlandske forvaringsdømte fra grønland til danmark langt væk fra deres familier og netværk det har med god grund længe været et stort ønske fra grønland at de grønlandske forvaringsdømte kan afsone i grønland det er et ønske som vi har lyttet til og som vi deler lovforslaget er et synligt bevis på at vi mener det alvorligt når vi i regeringsgrundlaget siger at vi vil rigsfællesskabet vi mener det alvorligt når vi siger at vi

vi mener det alvorligt når vi siger at standarden i grønland skal svare til standarden i danmark med de særlige fravigelser som de grønlandske forhold nu engang tilsiger da jeg var i grønland i sensommeren to tusind og sytten var den nye anstalt i nuuk en byggeplads byggeriet tager nu form og jeg glæder mig som justitsminister til at der i løbet af foråret to tusind og nitten står en topmoderne anstalt i nuuk der er klar til at huse de grønlandske forvaringsdømte med lovforslaget skaber vi de lovgivningsmæssige rammer for at alle der er idømt forvaring efter kriminalloven kan afsone i grønland sideløbende med lovgivningsarbejdet arbejder kriminalforsorgen på højtryk for

og indholdsmæssige rammer kommer på plads og at der rekrutteres personale til anstalten lovforslaget indeholder flere elementer og jeg

nævne to af dem her i dag for det første vil lovforslaget sikre at personer der fremover idømmes forvaring efter kriminalloven kan anbringes i den nye anstalt i nuuk for det andet vil lovforslaget give personer der allerede er idømt forvaring efter kriminalloven og som er anbragt i danmark et stående tilbud om at blive overført til den nye anstalt i nuuk når vi i lovforslaget lægger op til at en forvaringsdømt alene kan overføres fra danmark til grønland hvis den forvaringsdømte samtykker

og derfor har opnået tilknytning til danmark derfor bør det være op til de forvaringsdømte selv om de ønsker at blive overført fra danmark til grønland det er en stor beslutning for den forvaringsdømte og jeg mener at vi bør understøtte de forvaringsdømte bedst muligt i den

det gør vi ved at samtykket kan trækkes tilbage i indtil seks måneder efter overførslen dermed imødekommer vi også et udtrykkeligt ønske fra grønlands landsting endvidere vil kriminalforsorgen grundigt informere de forvaringsdømte om de indholdsmæssige rammer for afsoning i den nye anstalt informationskampagnen vil naturligvis blive suppleret

børn i grønland et rigtig stort problem og når jeg snakker om personfarlig kriminalitet

er seksuelle overgreb jo også en del af

naalakkersuisut har lavet en strategi

hedder killiliisa og som handler om bekæmpelse af seksuelle overgreb på på børn i grønland

man peget på ti anbefalinger i forhold til justitsområdet hvor en af

anstalten er det noget som justitsministeren er opmærksom på og er det noget man

som psykolog og en stilling som psykiater til de forvaringsdømte i den kommende anstalt og

for samtalerne og hvis der opstår et behandlingsbehov som går ud over det anstalten kan tilbyde

vil den indsatte blive henvist til det grønlandske sundhedsvæsen hvor man vil have samme krav på tilbud som alle andre

der sættes penge af på finansloven og så har vi en dialog om hvordan vi i fællesskab kan prioritere de de ting

og jeg tænker at at lægelig kontrol er enormt vigtigt

psykologbehandling i grønland og derfor er det rigtig positivt at der

men jeg kan godt være bekymret for om vi ligesom sikrer

at vi giver tilstrækkeligt med med behandling særlig kønsdrifthæmmende medicin til tidligere krænkere

at sætte ind med behandling og forsøge at hjælpe de forvaringsdømte ud af deres kriminalitet og det kan kønsdrifthæmmende behandling jo medvirke til

nogle forvaringsdømte så er der jo spørgsmålet

og det vil kriminalforsorgen også grundigt informere de forvaringsdømte

helt med på at det her er en meget meget relevant del af det

forhandlingen er åbnet fru trine bramsen

foreningsfriheden men foreningsfriheden har også grænser vi kan ikke have foreninger der virker ved vold eller anstifter til vold og derfor

om opløsning af den voldelige og kriminelle bande

har gjort behovet for at se på rammerne for opløsning af foreninger særlig aktuelt foreninger der skaber utryghed og sætter almindelige

fredelige danskeres liv i i fare skal vi se med meget stor alvor på lovforslaget som vi behandler her i dag skal medvirke til at politiet og anklagemyndigheden har de nødvendige rammer når domstolen skal tage stilling til opløsning af en forening og derfor skaber vi med lovforslaget en mulighed for at

altså at beviser som politiet lovligt har indsamlet under en efterforskning af et strafbart forhold ved eksempelvis en ransagning eller en aflytning kan bruges

opløsning af en forening foreninger som loyal loyal to familia har ikke andet formål end at begå kriminalitet og skabe utryghed og det vil vi ikke tolerere i det danske samfund set med socialdemokratiske briller det betyder også at vi vil sikre politiet de bedst mulige rammer i forhold til

kriminelle grupperinger og derfor kan vi støtte forslag

når det handler om at kunne stille bander til regnskab bander som vi ikke ønsker at have i vores samfund organisationer der er forbudt og det er det det her forslag

udtryk for altså politiet skal have mulighed for at bruge de her tilfældighedsfund i sagerne mod

den socialdemokratiske ordfører nævnte jo konkret den sag der kører i øjeblikket nemlig sagen om

loyal to familia som for os at betragte det første skridt på en lang vej som vi er på vej ud på for at gøre det danske samfund mere trygt jeg vil gerne understrege som ordfører for det parti der jo i første omgang

kom på banen i forhold til bandeforbuddet at vi betragter den her sag som som den første sag ud af mange sager vi løser jo ikke de problemer der er på bandeområdet med et enkelt forbud mod en enkelt bande vi så gerne at det her blev rullet ud

tale om foreninger der som sådan opfylder det vi i grundloven grundloven forstår som foreninger der er tale om forbrydersyndikater som skal bekæmpes med alle de midler vi overhovedet har til rådighed i vores samfund

tilfældighedsfund og man skulle måske lige starte med at ridse op hvad et tilfældighedsfund egentlig er for noget ja det

har fået en aflytningskendelse

har fundet et lille butikstyveri sted som jo altså ikke giver ret meget straf det kunne man ikke i sig selv have fået en aflytningskendelse

politiet ad omveje altså via den store sag

også kunne benytte aflytningen til at opklare den lille sag og føre bevis herom i retten derfor er reglerne sådan indrettet at det kan man ikke man kan selvfølgelig få aflytningskendelser

typisk en strafferamme på seks års fængsel

gang med at behandle et forbud mod ltf loyal to familia det skal behandles i

beviser som er kommet til veje

under eksempelvis en telefonaflytning det ville de sandsynligvis være afskåret fra

seks års fængsel til loyal to familias eksistens men

regeringen meget opsat på

det her uvæsen det her forbrydersyndikat forbudt og derfor

skal politiet selvfølgelig kunne fremlægge alle de beviser politiet har

det betyder altså også at politiet skal have mulighed for at fremlægge de tilfældighedsfund

småting fra gamle sager som nu kan være bevis i ltf sagen det kan være at politiet har

bevise at foreningen virker og at den virker ved vold

som en samordnet praksis det var ikke i sig selv grundlag for at foretage sig noget da aflytningen fandt sted men det er i allerhøjeste grad et godt bevis aflytningen samtalen er et godt bevis under ltf sagen det bevis kunne man ikke fremlægge i retten før og det kan man altså nu hvis

det har i hvert fald venstres varmeste

med lovforslaget her fjerner vi den tvivl der i øjeblikket er om fortolkningen af retsplejelovens bestemmelser om brugen af såkaldte tilfældighedsfund i sager om opløsning af en forening det giver god mening at vi her foreslår at tilfældighedsfund som politiet er kommet i besiddelse af i forbindelse med eksempelvis en ransagning hvor fundet af beviserne er tilfældigt i forhold til

kan anvendes som beviser i retten anklagemyndigheden bør naturligvis ikke afskæres fra at kunne fremføre relevante beviser som politiet er i besiddelse af det siger sig selv vi skal sikre at alle relevante fund som politiet lovligt er i besiddelse af kan bruges som beviser i sager om opløsning af eksempelvis kriminelle bander derfor er forslaget her meningsfuldt i sidste ende vil det selvfølgelig være op til domstolene at vurdere hvorvidt fundet kan bruges som et relevant bevis

været dejligt så at kunne stemme grønt til det første man skulle op

den samlede opposition i forbindelse med et helt andet lovforslag nu bakker op om samtykke i voldtægtssager som bevisbyrde frem for

højere grad end jeg gør på de områder hvor jeg

stemme for til det her men som udgangspunkt

læser vi lovforslaget på en sådan måde at

det her bliver bare mere gnidningsfrit og det virker til at være lidt mindre bureaukratisk for for efterforskningen hvis man får mulighed for ikke at skulle søge konkret accept hver eneste gang

fastholder vi at være imod forslaget men jeg vil

institut for menneskerettigheders høringssvar hvor man faktisk siger

opnås i dag men med det her ekstra konkrete spørgsmål til om man må anvende tilfældighedsfundet i den konkrete sag det synes

undskylder over for formanden at jeg lige tog et svinkeærinde til at starte med jeg tillod mig det fordi det var min første gang som retsordfører

familia til livs det er jo forfærdeligt hvordan det har kunnet skræmme helt almindelige mennesker skoleelever og deres forældre og derfor er det vigtigt at gøre noget ved

gerne kigge på det her forslag med åbne øjne

for mig som radikal rejser nogle helt

dag at vi ikke ikke

en situation hvor man risikerer at der pludselig bliver snaget i

jo den beskyttelse der sådan helt principielter

her i udvalgsbehandlingen

problemer som er rejst blandt andet af advokatsamfundet og for mig som radikal er det jo vigtigt at det her

heller ikke kan åbne for at man for eksempel får adgang til at aflytte i situationer hvor man

ville kunne få den adgang

som en del af det her lovforslag jeg har lovet at hilse

står meget det samme sted som os og er

venstres bemærkninger det er jo altså sådan at for små partier

med få folketingsmedlemmer der skal være mange steder på christiansborg samtidig er det ikke altid

at fastslå at såkaldte tilfældighedsfund kan anvendes som bevis i retten under en sag om opløsning af en forening i medfør af grundlovens § otte og halvfjerds tilfældighedsfund er beviser som politiet er kommet i besiddelse af i forbindelse med for eksempel en ransagning men fundet af beviserne er tilfældigt i forhold til den lovovertrædelse som

er kommet i besiddelse af fundet det kan for eksempel være at politiet foretager en ransagning på baggrund af en mistanke om besiddelse af skydevåben og at politiet i den forbindelse finder narkotika fundet af narkotika vil være relevant for en ny sag om besiddelse af narkotika og i den forbindelse skal det anses som et tilfældighedsfund baggrunden for lovforslaget er at der er tvivl om fortolkningen af retsplejelovens bestemmelse om brugen af tilfældighedsfund i sager om opløsning af en forening

at det skal være op til domstolene i den enkelte sag at bestemme om et bevis skal afvises hvis det for eksempel ikke findes relevant det er også op til domstolene at bestemme hvilken vægt beviset skal tillægges med de bemærkninger

men som jeg også hører ministeren sige

sidste instans selvfølgelig en vægtning der foregår juridisk ligesom i dag og det vil man ikke ændre på der hvor jeg har været lidt nervøs

høringssvarene er at i processen frem til selve retssagen har man mulighed for uden at spørge

en dommerkendelse er det korrekt forstået at

det faktisk er det man siger ja til her

godt være hensigten er god men vi er lidt ude efter at finde ud af om

tilfældighedsfund men vi er kommet i tvivl

man også kan bruge det der og det er selvfølgelig fordi som jeg

have en sag om opløsning det er ikke en carte blanche til at så kan man bare fortsætte man skal stadig væk have en dommerkendelse

i tvivl om om man kan bruge de regler der er i dag og det vil

diskussion internt hos os og sikkert hos mange andre om der skal være andre praksisser i

vejen sådan set bare at prøve at ligestille det her med alle andre sager og det er jo fordi det er en anden lovgivning der

bare gerne spørge ser ministeren slet ikke nogen

ransagning og så leder man måske efter et våben

så vil det være lidt vildt hvis man ikke kan bruge fundet af narko til at lave en ny sag derfor siger

mit politiske ståsted at hvis man opdager kriminalitet i en lovlig ransagning skal

kunne bruge det og og hvis det var en hvilken som helst anden sag ville der ikke

om man kunne bruge det men fordi vi har en speciel lovgivning om opløsning af foreninger

stille spørger en forening skal vel ikke have en særstatus i forhold til alle andre

vi får en mere lige retsstilling for alle med det her lovforslag

er som sagt blev lavet fordi vi ganske enkelt har været i tvivl om om man kunne bruge

helt særlig situation vi står i

og det svarer man så på nogle gange kan man jo godt have en bekymring der

jeg meget svært ved helt at forstå bekymringen og jeg deler den sådan set ikke

mødes om det her forslag det vil jeg da håbe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

betale med til at være på sociale medier

på mange måder positivt men den teknologiske udvikling

betyder også at vi står over for nye udfordringer jeg får rigtig mange henvendelser fra

deling af private billeder og videoer uden samtykke er altså en del af den nye virkelighed tidligere var det jo sådan at

man skulle tage et billede med sit fotografiapparat

fotohandleren og hvis man så ville dele

opslagstavler eller måske med noget tape på nogle lygtepæle

for tusindvis

udvikling der kræver at vi også forholder os til den herinde i folketinget

at være udsat for den her type af krænkelser og det er det som lovforslaget her har

reglerne på en række områder for at sikre bedre beskyttelse af den enkeltes privatliv jeg vil starte med at sige inden jeg går til lovteksten at selv om vi vedtager lovgivning her og det

faktisk i en i en del år så ændrer det jo ikke ved at vi alle sammen har et ansvar for at bruge den sunde fornuft med det mener

dele billeder men jo i lige så høj grad et ansvar for ikke at sidde og klappe i hænderne

almindelig god opdragelse og og betyder altså at vi alle sammen skal tænke os

så til lovforslaget med lovforslaget moderniserer vi straffelovens bestemmelser om freds og æreskrænkelser og skærper straffene

er dømt for at dele oplysninger eller billeder som har krænket en andens

privatliv også pålægges at fjerne det fra internettet så kan man sige ja hvor stor betydning har det når det er spredt

det har rent faktisk en stor betydning for ofret at man

de her ubehagelige billeder som i forvejen er

at det var ofret selv der skulle ind at fjerne de her billeder det er dæleme ikke fair at man oplever en kæmpestor krænkelse der bliver

får når man bliver udsat for freds og

at vi i lovforslaget også får en bestemmelse i straffeloven om en uberettiget overvågning af andre personers adfærd gennem gpser det er noget vi har efterspurgt gennem længere tid ikke mindst fordi det bliver brugt af forsikringsselskaber så

mediers ansvar og rolle i forhold til

æreskrænkelser det betyder altså at bøden for freds og æreskrænkelser begået af medier tredobles og femdobles for ansvarshavende redaktør mens overtrædelse af referat og navneforbud også femdobles og det er altså noget vi har set flere eksempler på

når der er nedlagt navneforbud i en sag der er en grund til at domstolene

de her forbud og derfor er det altså vigtigt at medierne

respekterer det det er alle sammen

på det her område og derfor støtter vi dem i socialdemokratiet

har haft det her lovforslag på tapetet før der har været god tid til at vi har kunnet diskutere det og forholde os til det og nu er vi så klar til

demokratisk samfund som det danske og dermed jo også et særligt ansvar der følger med jeg synes egentlig det er fornuftigt nok når man tænker på hvor gamle nogle af de her bestemmelser er at man

kigger på den lovgivning der er og opdaterer den

af de store punkter i lovforslaget og det synes vi er godt vi er i en ny virkelighed hvor tingene går utrolig stærkt hvor hastigheden er

om og hvor konsekvenserne kan blive langt større

de historier der bliver lavet

findes på internettet måske til evig tid de er ikke forsvundet når aviserne bliver smidt ud dagen efter de er her for altid og kan med meget få klik bringes frem og derfor

frie medier i vores demokratier

er de initiativer der ligger på medieområdet her rigtig gode konkret

foreslår regeringen jo at man femdobler bødeniveauet for freds og æreskrænkelser noget der kan ramme redaktører eller ansvarshavende redaktører

tidsskrifter blade ja medier medier generelt

meget fornuftigt det er endda rigtig ansvarligt synes jeg

vi har eksempler fra den vestlige verden hvor nogle medier er gået langt over stregen jeg synes vi har til gode at se de grimme eksempler som man har set i eksempelvis storbritannien dem har vi heldigvis til gode at se i i danmark jeg håber ikke det sker

et udtryk for rettidig omhu at man selvfølgelig sørger for at bringe sin lovgivning

date inden man står med de her sager der både kan være meget grænseoverskridende og have nogle enorme konsekvenser for

de menneskers liv som det måtte gå ud over derudover

foreslås det at femdoble bødestraffen for overtrædelse af

i førstegangstilfælde vil

kun det er rimeligt fordi konsekvenserne vil være meget

gå ud over man foreslår en tredobling af

utrolig positivt og så indfører man en mulighed for at man kan blive pålagt at slette artikler og billeder igen

her synes jeg jo i virkeligheden at regeringen har tænkt lidt ud af boksen

historie kunne udspringe af

og der synes jeg også medierne har en forpligtelse så alt i alt er det et rigtig godt forslag som vi i dansk folkeparti har besluttet os for at støtte

tak for

på det her forslag herre jan e jørgensen har været forhindret i at deltage i dag og derfor er æren overgået

jeg er faktisk stolt over at stå her fordi det er jeg skal selvfølgelig ikke sætte karakter på regeringens forslag men kan alligevel ikke

nævne det et

en masse forskellige detaljer som vi i den grad har ventet på at få ryddet op i og få leveret på som det hedder på moderne dansk vi behandlede faktisk allerede forslaget tilbage i i maj måned og det er så genfremsat

nu med et supplement hvorefter også videregivelse af nøgenbilleder

tidligere ordførere jo gennemgået detaljerne og jeg skal ikke trætte forsamlingen yderligere men blot præcisere

grænsen når vi ændrer på på konsekvenserne for medierne når de bringer

urigtige oplysninger ja så er det altså ikke ensbetydende med at vi flytter grænsen for hvad der må bringes og hvad der ikke må bringes der er ikke tale om at vi flytter ytringsfriheden en millimeter men vi sanktionerer endnu hårdere over for de medier som ikke kan overholde spillets regler det har ganske enkelt været for billigt tidligere det vigtigste efter min opfattelse i forslaget er at nu er det det offentlige

anklagemyndigheden der under straffesagen mod mediet sørger for at få nedlagt erstatningskrav godtgørelseskrav

er gået ud over jeg tror at mange af os kan huske en

sag fra herning hvor en uskyldig bliver varetægtsfængslet for et mord han kan herefter da købmanden kører forbi ude på gangen i fængslet købe ekstra bladet

så står genert og pigesky og så i øvrigt en beskrivelse af at nu sidder denne person varetægtsfængslet og med kraftig kraftig indikation af at han selvfølgelig er morderen morderen fandt man så fjorten dage senere der var dna der viste at det var en helt tredje person og han tilstod i øvrigt også og selvfølgelig blev vores første person løsladt han havde krav på et større erstatningsbeløb fra det medie som havde omtalt ham og sat et billede af ham på forsiden i den her situation ingen tvivl om det han udtaler senere

at gå i gang med sagen han skulle selv føre sagen for egne midler

de for modparten tilkendte sagsomkostninger dækker jo sjældent de udgifter der er ved en sag han opgav at få erstatning det er slut med det her forslag hvis ellers folketinget vedtager det for nu er det det offentlige der kører erstatningssagen det er

så gælder der at domfældte selv skal kunne pålægges det vil sige typisk avisen at

slette ærekrænkende materiale der anføres at vi tredobler bødestraffen for freds og æreskrænkelser og femdobler den for

bryde navne og referatforbud det var måske forkert udtrykt jeg skal sige det på en anden måde det sker i hvert fald i visse tilfælde selv om dommeren under retssagen har nedlagt navne og referatforbud

så koster det altså ikke fem tusind kroner fremover så koster det femogtyvetusind

have overvejet at kigge på hvilken fortjeneste medierne har ud af at bringe urigtige omtaler og bryde eksempelvis navne og referatforbud problemet er jo at det er lidt svært at gøre og derfor bruger vi altså faste tal her vi tredobler også godtgørelsesniveauet for den

det har været for små tal tidligere og nu får man altså mulighed for

få et plaster på såret her så det er helt igennem et godt forslag og så skal

lige afslutningsvis ikke undlade at bemærke

videresender nøgenbilleder optaget i det offentlige rum selvfølgelig kan man anføre at det er den pågældende persons egen risiko

bade nøgen på stranden og det kan der være god grund til vi må bare sige det

ulovligt at tage et billede af vedkommende men det gøres ulovligt

billedet til en ubegrænset kreds det er det der bliver ulovligt for fremtiden venstre kan støtte forslaget ethundredeti procent tak

privatlivets fred det er vigtigt at folk ikke bare kan få krænket deres privatliv uden at det får konsekvenser for dem der gør det sådan må det og skal det være i et frit samfund heldigvis lovforslaget som vi behandler her handler om at modernisere og styrke det strafferetlige værn mod freds og

digital verden hvor oplysninger spredes hurtigt at straffelovens bestemmelser om freds og

og på bedste vis beskytter den enkeltes privatliv det er vigtigt at vi kan leve i tryghed og med vished om at der er respekt for vores privatliv lovforslaget indeholder en lang række elementer nogle af de mest centrale elementer i forslaget er den mere tidssvarende beskyttelse mod

af nøgenbilleder og skærpelsen af bødestraffen for overtrædelse af bestemmelserne om fredskrænkelser og ærekrænkelser

i disse sager hæves på den måde afspejler

straffen bedre skadens omfang og på den måde rammes de der udstiller og krænker andres privatliv det synes vi i liberal alliance er positivt da vi derved styrker privatlivets fred

er vi også meget enige med regeringen i at det her er et godt lovforslag og jeg vil simpelt hen læne mig trygt op ad den flotte ordførertale som min kollega

henriksen fra venstre leverede før det

opmærksomhedspunkter jeg har haft i forhold til forslaget

er dansk journalistforbund som jo har har løftet et par pegefingre

slagside tænker jeg interessemæssigt i forhold til hvor de står og hvordan de kigger på forslaget men jeg synes også vi er forpligtet til netop når det også handler om ytringsfrihed og pressens rolle

læse de høringssvar en ekstra gang og for mit eget vedkommende som ny ordfører lige

stort ja fra fra vores side til et godt lovforslag

selvfølgelig skal det være sådan at man kan ligge på stranden uden at skulle være bekymret for om der er nogen der tager et billede og det lige pludselig er delt alle mulige steder

i radikale venstre

vi jo i det hele taget meget optaget af at vi simpelt hen

at der jo lige nu bare er en kultur hvor der er mange der

vi faktisk også meget gerne gå endnu længere nemlig sørge for

bliver ligestillet med sædelighedsforbrydelser altså med voldtægter generelt så vi kan få lukket dørene og kan få givet anonymitet

til ofrene men her tager vi altså et

vi jo i det her lovforslag lægger op til højere straffe og det er meget sjældent at justitsministeren kommer til at høre fra den radikale retsordfører

helt generelt mener vi jo i radikale venstre at vi skal lave straf der virker og på mange områder virker det jo lige modsat at sætte straffen op det gør bare at folk bliver endnu mere kriminelle mens de er i fængsel men lige præcis her kan der være en god grund til at de ansvarshavende redaktører der sidder rundtomkring og jo har ansvaret for hvad det er

skal vide at det har en omkostning og derfor kan vi godt se fornuften i

vi lige præcis her sætter straffen op

gerne være med til at sætte straffen op

vi går ind i det her udvalgsarbejde med

og jeg skal også hilse fra enhedslistens retsordfører fru rosa lund

vi deler fuldstændig holdningen om at der skal slås hårdt ned på de mennesker der bruger hævnporno

udvider medieansvarsloven til at dække medier der ikke i dag er tilknyttet pressenævnet

vi er dog noget tøvende over for en anden del af lovforslaget nemlig det der handler om

hæve godtgørelsesniveauet fra de ethundredetusind

man kan spørge som juristen leif donbæk har gjort i ekstra bladet skal mor stat virkelig forsvare din ære

sammenfattende vil jeg sige at sf

det vi kan kalde positivt afventende over for lovforslaget og

være med til at lægge en dæmper på gemytterne

er vi tøvende over for det for vi vil godt lige være helt sikre på at

at man får udsigt til en væsentlig højere erstatning

vil kunne sætte mere gang i flere retssager

have det afsøgt helt for vi vil jo nødig have at man yderligere skal understøtte at lave retssager omkring ytringer for der siger vi

altså være vide rammer i den i den offentlige debat

blev lovforslaget jo allerede i sidste folketingssamling fremsat for folketinget som lovforslag nummer l to hundrede og fyrre vi havde en rigtig god debat her i salen om lovforslaget tilbage i maj måned og derefter blev det sendt i offentlig høring

så blevet fremsat igen med én større ændring og derudover kun med med mindre justeringer helt overordnet er lovforslagets formål fortsat at modernisere og styrke det strafferetlige værn mod freds og æreskrænkelser samt styrke beskyttelsen og hjælpen til ofre for freds og æreskrænkelser

alle sammen forestille os hvordan det må være at komme på forsiden af et blad eller en avis med private oplysninger som man ikke ønsker at dele med andre alle skal kunne leve trygt og forvente respekt for

privatliv men med de seneste årtiers digitalisering

kan oplysninger meget hurtigt spredes via internettet og hele befolkningen kan potentielt på meget kort tid gøre sig bekendt med dem

samtidig vanskeligt og i visse tilfælde helt umuligt at få oplysninger slettet igen når de først er spredt på internettet derfor er der større risiko for store skadevirkninger og mere vedvarende krænkelser end der for eksempel er ved krænkelser gennem trykte aviser eller lignende som nævnt er der foretaget en enkelt større ændring af lovforslaget i forhold til sidste samling det indeholder nu også en udvidet beskyttelse mod at videregive nøgenbilleder som er taget i det offentlige rum det er noget som jeg flere gange har sagt jeg vil se nærmere på er jeg er glad for at vi med

videregivelse af nøgenbilleder

at det fremover i almindelighed vil være strafbart at videregive et billede af en person som bader nøgen eller solbader topløs på en strand det er min klare opfattelse

have mulighed for at optræde nøgen på en strand uden at have

vedkommende og ikke mindst uden at man skal gå og frygte at andre vil dele billeder af det formålet

at ramme dem som ønsker at udstille andre og krænke andres privatliv

adfærd en anden central del af lovforslaget er en skærpelse af bødestraffen for krænkelser af borgernes privatliv straffen står i dag ikke mål med skadens omfang når man har fået spredt oplysninger om private forhold eller private billeder for hele befolkningen og det må ikke være sådan at medierne i sidste ende kan tjene penge på at krænke borgernes ret til privatliv det skal simpelt hen ikke kunne betale sig at begå freds og æreskrænkelser gennemsnitsstraffen for bøder for freds og æreskrænkelser er på højst fem tusind kroner der er på ingen måde tale om et niveau der afspejler krænkelsen ved lovovertrædelsen eller den gevinst som de ulovlige oplysninger kan give for mediet niveauet er alt alt for lavt det gælder også

der foreslås derfor en tredobling af bødestraffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om freds og æreskrænkelser det gælder generelt uanset hvem der har begået overtrædelsen det vil sige

for journalister men for eksempel også for privatpersoner der krænker nogle ved for eksempel at videregive oplysninger på sociale medier i forhold til chefredaktører der har et særligt ansvar for at sikre at medierne ikke krænker privatlivets fred

som for eksempel kan være sat ind i børnenes bamser til at spore personer der gemmer sig på et krisecenter med enkelte undtagelser ændrer lovforslaget ikke på hvad der er en krænkelse af privatlivet men vi laver om på sanktionerne hvis der sker en krænkelse og vi hjælper

uden at indskrænke ytringsfriheden tak for

skal lovliggøres vi mener ikke at ideen bliver bedre af blot at at diskutere det flere gange og heller ikke

delvis lovliggørelse for os er grundholdningen den samme vi mener ikke at man skal lovliggøre håndvåben

for at skabe større tryghed vi lytter til politiet når de på det kraftigste på det kraftigste fraråder at lovliggøre håndvåben såsom peberspray og har gjort det flere gange der er nemlig en stor risiko for at kriminelle opruster hvis peberspray lovliggøres som håndvåben det fremhæver samtlige eksperter på området

det betyde flere knive og andre våben hos gerningsmænd som kan forvolde stor skade

det er igen hvad politiet siger og det lytter vi til og derfor stemmer vi imod forslaget

er danskernes tryghed og sikkerhed helt afgørende det har meget meget høj prioritet men vi mener ikke at løsningen på

derimod at bekæmpe kriminaliteten og kriminalitetens årsager og så skal vi ikke mindst sikre at der er politi nok til at komme når danskerne kalder og vi skal ikke mindst sikre at der er politi nok til at skabe

vi mener ikke at løsningen på utrygheden er at gøre det muligt for alle og enhver

over atten år frit at kunne købe håndvåben og opbevare dem derhjemme som forslaget her handler om og her hæfter jeg mig særlig ved at der i bemærkningerne til lovforslaget står at lovliggørelse vil øge tilgængeligheden også for personer som vurderes at ville kunne misbruge adgangen for én ting er jo at man kan erhverve det til at have det

medbringe pebersprayen i det offentlige rum hvor det altså ikke bliver lovligt med det her forslag og det er mig derfor helt ubegribeligt at regeringen mener at løsningen på danskernes utryghed er at gøre adgangen til våben lettere når justitsministeren

vil en lovliggørelse kunne medføre ulykker i hjemmet det har vi blandt andet set i tyskland hvor

kunne både ende med at bruge

og altså gjort til til voldsmænd fordi de har brugt dem i i ulovligt øjemed

under ingen omstændigheder til mere tryghed og er noget vi i socialdemokratiet tager afstand fra

et par oplysende spørgsmål for at finde helt ud af hvad det

særlige grupper skal have mulighed for at medbringe den her peberspray hvis socialdemokratiet kunne bestemme

forudsat at vi vedtager det her det

igen på et senere tidspunkt altså ville man bevare den mulighed der er for at særlige grupper stalkingofre voldtægtsofre

det respekterer vi jo selvfølgelig men den socialdemokratiske holdning til det her

lovliggør det gør det umuligt at rulle

er jo også derfor at jeg bruger min taletid her i dag på på det kraftigste at advare imod at vi i første omgang lovliggør

nå men jeg fik svar på mit spørgsmål mit næste spørgsmål går så på hvad man kan gøre for at håndhæve det her over for nogle som jeg ikke synes skal have det nogle der formentlig allerede har det den dag i dag altså det er jo et faktum at

køre til tyskland og købe dem fuldstændig legalt

forestille mig at en del af danskerne allerede gør og nogle af dem ikke med de rigtige hensigter så spørgsmålene er kan man gøre den her ordning bedre for herre og fru jensen der gerne vil have en i deres hjem og kan man slå hårdere ned på dem som man ikke ønsker

høre socialdemokraterne vil man være med til at

kan vi gøre for at begrænse det

på det her lovforslag rigtig længe

lige så godt lægge ud med det vigtigste og det er at vi i dansk folkeparti har tænkt os

at støtte støtte lovforslaget vi har flere gange fremsat beslutningsforslag netop om

og det kan der være argumenter for at

man har gjort det siger man at vi starter med en hjemmeløsning der altså handler om at folk kan få lov til at eje en peberspray have den derhjemme og bruge den i tilfælde af at nogle måtte forsøge at bryde ind eller hoppe igennem et vindue eller hvad ved jeg

er vores indtryk at det er et rigtig godt forsvarsmiddel alternativet til en peberspray der altså er er jeg bare nødt til

være at man havde en baseballkølle stående

have givet varige

vi ville nok have været mere ambitiøse vi tror egentlig på at når befolkningen i andre lande kan håndtere det her jamen så er danskerne nok ikke så forskellige fra vores naboer sydpå hvor man jo altså har en meget

på den måde tror jeg ikke vi skal være så bekymret danskerne kan godt de her ting selv men det vil vi jo se

vores indgangsvinkel vil være at vi vedtager det der ligger her og at vi så i løbet af et par år får evalueret ordningen og får set på

så dramatisk som som nogle forudså

tager debatten når vi når til den tid jeg er overbevist om at når vi når den dag hvor vi skal evaluere den her ordning så vil svaret være at det det her har danskerne godt

finde ud af og at mange formentlig ønsker at vi godt kunne tage et skridt mere

der er den lille fine åbning i forslaget at man jo

peberspray med sig der er ting som vi mener

altså kunne man ikke forestille sig som der

og jo altså har kollegaer der bærer ikke bare peberspray

på politiets pistoler eller den bevæbning og udrustning

få lov til at bære en peberspray kunne vi bestemme ja så synes vi godt man kunne det kunne man forestille sig at fængselsbetjente der har været udsat for et helt urimeligt pres

en peberspray med i det offentlige rum ja det kunne vi også godt se for os så der er nogle ting hvor vi tænker at vi inden for rimelighedens grænser af det der er lagt frem af regeringen kunne justere nogle ting der kunne gøre det her endnu bedre jeg synes at man skal have to tilgange til det her spørgsmål der er hele det spørgsmål der vedrører herre og fru jensen som bare vil have

folk der er kriminelle altså de vil da allerede have købt sådan en i grænsehandelen i tyskland eller hvor man nu ellers kan anskaffe sig

så de forkerte mennesker har allerede den her peberspray i dag spørgsmålet er

differentiere det på en måde så vi siger

vil vi gerne tage hensyn til herre og fru jensen på den anden side vil vi måske gerne gå skridtet videre og slå endnu hårdere ned på de folk der ikke skal bære

i det offentlige rum der kunne vi godt se for os at det her

endnu et element i forhold til at gå hårdere efter bandemedlemmer

kunne vi så gøre noget for at skrue ekstra meget

straffeskruen hvis man har været straffet i forvejen for at gøre det mindre attraktivt for nogle af dem der kunne være derude som kunne have forkerte hensigter og som allerede den dag i

noget af det vi vil se på i retsudvalget

den rigtige retning og det har vi tid til at vente på vi støtter forslaget men vil selvfølgelig også se

om vi ikke kan gøre det lidt bedre når vi når dertil

det kan optrappe en konflikt

hjemmerøveri og kommer ind og

at agere hårdere fra start jeg ved det ikke men det er i hvert fald noget af det

vi legaliserer at man har remedier til stede

kan optrappe konflikterne jeg siger ikke at det løser problemet

komme ind og gøre noget frygteligt alligevel

eller muligvis er jæger og har adgang til rigtige våben altså skydevåben hvad ville jeg forberede mig hårdest på hvad ville jeg skulle optrappe på forhånd jeg tror pebersprayen

været det jeg havde været mindst bange for jeg tror lige præcis at man kunne se det fra den anden side altså at det her kunne være med til at folk fik et redskab som ikke

i særlig mange tilfælde skader både angriberen

potentielt hvis det bliver vendt om forsvareren kronisk

i alle typer lovgivning men jeg ser ikke det her som noget

i hvis jeg blev angrebet

ud i korporlig krigsførelse så

vil optrappe konflikten fordi vedkommende måske stadig væk vil være den svageste part og derfor bliver det måske en falsk tryghed

tryghed hvor vi så samtidig oplever at det måske er et skred i lovgivningen vi er nervøse for her men

herre naser khader fra det konservative folkeparti det er sådan for små partier at det kan være svært at være overalt på christiansborg der sker så mange ting og derfor er jeg også bemyndiget til at tale på hans vegne forslaget vi behandler her i dag omhandler køb og erhvervelse af peberspray og det vil regeringen med venstres

til brug derhjemme og til brug i en eventuel

sådan at vi tvinger folk til at købe en peberspray det er stadig væk frit

der bliver mulighed for at dem der søger en vis tryghed

kan erhverve sådan en personligt tror jeg ikke for nu

erhverve sådan en men der er givet mennesker der søger en vis tryghed og det er

ikke rimeligt at de ikke skal have lov

indebærer naturligvis at den alene må anvendes i en selvforsvarssituation det vil sige den situation der er omhandlet af straffelovens § tretten hvor man altså må forsvare sig selv men dog

helt sikkert ikke det vil give problemer jeg tror at når situationen er opstået

kan en domstol bagefter godt finde ud af hvem der er angriberen og hvem der er forsvareren og kan også nok godt vurdere

en falsk tryghedsfornemmelse men jeg gentager det skal jeg ikke stå og afgøre jeg skal tværtimod afgøre om folk har lyst til selv at erhverve en

sådan erhvervelse som jo altså kun kan finde sted via våbenhandlere blev suppleret af en vejledning måske en vejledning der fortæller folk

nu var en af de tidligere talere

ordfører inde på at

anvendes i ægteskabelige opgør ja det kan

tallerken også og det kan køkkenkniven også må jeg sige

vejledningen kunne man eksempelvis så præcisere hvad der også er anført i lovens bemærkninger

et ægteskabeligt opgør eller på anden vis hvor der ikke er tale om nødværge

der tale om grov magtanvendelse

om grov vold og så er der tale om at man skal straffes efter straffelovens § to hundrede og fem og fyrre og det er en hård straf det kunne der måske være grund til lige at understrege over for potentielle købere

om der er behov for en eller anden let fattelig vejledning som skal supplere det i forbindelse med

over den mulighed der nu etableres

at man kan erhverve den til selvforsvar derhjemme indebærer forslaget

personer som befinder sig i en temmelig utryg

kan søge om politiets tilladelse til at gå med en peberspray ude i det offentlige rum men det er undtagelsen må jeg sige

og i det offentlige rum har man altså ikke

at have en peberspray medmindre man har fået politiets tilladelse en tilladelse som kun

helt specielle situationer så jeg vil sige at på det her grundlag og således som loven nu er formuleret vi har jo

det ville ikke være rimeligt så tænker jeg bare hvad så med de mennesker som ville søge tryghed i et stærkere våben altså ville det så ikke også være urimeligt at de ikke måtte få den

jeg er ikke helt sikker på at der er den tryghed som mange mennesker

så en sidebemærkning kan samme argumentation så ikke også anvendes

for at frigive maskinpistoler og andet til privat brug nej det kan

har vi altså her et våben i gåseøjne som er så uskyldigt som det overhovedet kan være og derfor er

er så forskellen burde venstre

gå ind for at man også lovliggør andre våben

de stærke og de store skal jo nok kunne forsvare sig selv men

herre rené gade nævnte sig selv tidligere og vi er andre der også kan kan supplere med at sige at vi ikke

så stærke og derfor er der altså nogle der vil søge tryghed i at have muligheden og der må

at danskerne kan føle sig trygge overalt uanset hvor de bor og hvor de færdes men selvfølgelig særlig i vores eget hjem vi tager med forslaget her et stort skridt i indsatsen for at danskerne kan føle sig trygge i deres eget hjem i liberal alliance glæder vi os over at lovforslaget som vi behandler her lægger op til at man som borger nu får mulighed for at beskytte sig selv med en peberspray ved delvis at lovliggøre peberspray

til personer over atten år til selvforsvar i eget hjem og til udsatte personer der færdes i det offentlige rum gør vi helt konkret nogle borgere tryggere

tryghed for den almindelige borger der frygter hjemmerøveri eller bliver overfaldet i hjemmet og som nu får mulighed for at erhverve og besidde en peberspray til brug for

det giver for nogle en enorm tryghedsfølelse vi sikrer tryghed for den udsatte der er blevet overfaldet eller lignende og som nu kan få lov til at bære peberspray i det offentlige rum det kan ligeledes give en enorm tryghedsfølelse

den forbindelse vigtigt at pointere at det generelle forbud mod peberspray i det offentlige rum ikke ophæves ved dette lovforslag én ting er pebersprayens fysiske funktion en anden ting er selve bevidstheden om at kunne forsvare sig selv

at besiddelsen af en peberspray kan give nogle danskere en særlig tryghedsfølelse

været liberal alliances holdning at besiddelse og ejerskab af peberspray skal legaliseres derfor glæder vi os over forslaget her der delvis lovliggør peberspray

form for skæbnefællesskab der kæmper for danskernes tryghed

at man bør tage skridtet fuldt ud og sige

altså at lovlydige danskere har vi så

at de også kunne bære den på gaden

vi er også imod lovforslaget så jeg vil tillade mig bare at dykke ned i nogle nogle elementer hvor hvor jeg synes interessant som retsordfører at kigge på netop det her lovforslag jeg spurgte

få legaliseret peberspray i det omfang som regeringen lægger op til her

et mere begrænset omfang end det der tidligere er blevet diskuteret det priser vi jo og

vi er stadig væk imod det her men alligevel

en rimelig argumentation vi tror så bare at det er en falsk tryghed og vi tror at at det måske kan optrappe konflikter noget af det som jeg forberedte mig med var at kigge på

voldsofres høringssvar vi har en idé om at når vi kommer

også finde to gode argumenter imod altså noget

taler om at der måske skulle være en ordning for at specielt udsatte skulle have mulighed for

helt principielt mener at vi skal lade være med at lave det her skred i forhold til

min retsfølelse bliver udfordret konstant i forhold til hvad der

og juridisk det rigtige at gøre og det vil

det her er jo første skridt på vej mod amerikanske tilstande og hvad er det

have den liggende i køkkenskuffen

den stående på toilethylden ved siden af tandpastaen

jeg gerne spørge tror i så virkelig at folk vil føle sig mere trygge jeg tror måske

at det vil virke lige modsat jeg tror at når man så skal have fat

man blive mindet om sin egen utryghed

det faktisk risikere at virke lige modsat spørgsmålet er jo også hvad så hvis der faktisk kom nogen hvad ville pebersprayen så gøre der har jeg det på samme måde som

med henvisning til politiets bekymring jeg tror faktisk at sådan en peberspray kunne være med til at optrappe så vi bare vil se at man kommer med stærkere våben fra den anden side og at vi derfor vil risikere at få nogle meget værre situationer end der er i dag

det mindste våben eller når dansk folkepartis ordfører argumenterer med hvad alternativet

det kommer jo an på om det virkelig er sådan altså om situationen ude i de danske hjem er sådan at alle har et baseballbat stående

så ville det være rigtigt så kunne pebersprayen måske godt være et mindre våben men det er jo ikke det der er alternativet alternativet er jo at vi ikke har våben

det vil vi ikke have derfor vil

hilse fra enhedslisten og sige at de

er noget i vente i godteposen jeg kan ikke forstå at det radikale venstre der normalt er et parti der er enormt optaget af at kigge ud på europa kan efter at justitsministeriet har lavet den store gennemgang af andre lande

at de radikale har en svaghed for macron og han ville sige at i danmark er de altså lidt slappe det duer ikke rigtig de radikale skulle se at komme

det der reelt ligger i regeringens forslag er jo slappere end i mange af de lande man normalt ville sammenligne sig med

de jo også har en anden hårdere politik end det her

altså har man så lav tillid til danskerne at man ikke tror

kan håndtere det samme som tyskerne eller

eller rigtige håndvåben

en peberspray kan omtales som et rigtigt håndvåben

alle mulige andre ting i et privat hjem til et håndvåben men det skal

vi risikerer jo at stå i den situation

stærkere våben med og så ville man jo komme i den situation

herindefra skulle diskutere om man ikke også skulle opruste igen for at folk med venstres ordførers

ville være urimeligt ikke at give dem den nye tryghed

hvor man påstår man vil hen peberspray vil som andre våben ikke give mere tryghed tværtimod risikerer vi at våbenkapløbet skaber mere utryghed hvad er mon det næste våben der skal godkendes hvem er det egentlig der anbefaler

bortset fra dem der producerer dem

se en indstilling her fra det kriminalpræventive råd der siger

give en falsk tryghed når peberspray legaliseres i hjemmet

mere tilgængeligt for røvere og folk i konfrontation med offentlige myndigheder det var det kriminalpræventive råd og så har vi jo fået et et høringssvar fra nogle der

fald ikke almindeligvis kan kaldes en del af sådan den venstreorienterede fløj

skriver det må derfor forventes at der kommer langt flere peberspray i omløb end vi ser i dag en peberspray er et våben et våben kan anvendes til såvel forsvar som angreb flere våben i omløb kan derfor øge usikkerheden og utrygheden i detailhandlen de skriver også

forslag bliver tilgængeligheden til et værktøj som kan pacificere butiksmedarbejderne gjort markant nemmere det sidste jeg

er fra dansk kvindesamfund der siger kort sagt er vi i dansk kvindesamfund bekymrede for at brugen af peberspray kan eskalere en konflikt i et hjem og dermed føre til større skade end gavn det kan i vores optik have en kontraproduktiv effekt at give mulighed for at erhverve sig en peberspray

er en af regeringens allerhøjeste prioriteter det gælder ikke mindst den enkelte danskers tryghed i eget hjem et hjem bør være et sikkert sted hvor man som borger selv bestemmer hvem man lukker ind derfor udgør overfald i hjemmet hjemmerøverier og indbrud en særlig krænkelse af ofrenes tryghed og integritet vi ønsker derfor at styrke indsatsen for at alle borgere her i landet kan føle sig trygge i deres eget hjem og det er baggrunden for lovforslaget formålet med lovforslaget er nemlig at give

vil kunne bruges til selvforsvar i eget hjem

lovliggør besiddelse af peberspray i eget hjem

får man som borger mulighed for at være i besiddelse af et middel der kan anvendes som beskyttelse mod hærdede kriminelle det er regeringens opfattelse at bevidstheden om at man vil kunne beskytte sig i tilfælde af for eksempel et hjemmerøveri kan medvirke til at øge trygheden i eget hjem for den enkelte borger og det vi helt konkret foreslår med lovforslaget er jo en delvis lovliggørelse som indebærer at personer der er fyldt atten år lovligt

må alene anvendes til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge lovforslaget indebærer ikke at det generelle forbud mod peberspray i det

rum ophæves for at sikre at alle borgere frit kan bevæge sig omkring uden at skulle frygte for overfald eller lignende

lægger vi endvidere op til at det skal være muligt for udsatte personer at opnå tilladelse fra politiet til at bære peberspray i det offentlige rum det vil for eksempel kunne være personer som af politiet vurderes at være i risiko for overfald i forbindelse med æresrelaterede konflikter eller lignende denne del er ikke formelt set en del af lovforslaget vi behandler i dag men vil blive gennemført administrativt ved en ændring af våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret vi er i regeringen opmærksomme på at en delvis lovliggørelse af peberspray vil øge tilgængeligheden af peberspray og dermed også risikoen for en større udbredelse af peberspray i samfundet det gælder også risikoen for at peberspray ender i hænderne på personer som kan finde på at anvende

foreslås det også med det her lovforslag at hæve straffen for overtrædelse af det generelle forbud mod besiddelse af peberspray i det offentlige rum for personer der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenlovgivningen eller straffelovens bestemmelser om blandt andet vold eller røveri

nattetimerne i i restaurationsmiljøet og helt konkret lægges der op til at straffen i disse tilfælde fastsættes til fængsel i fjorten dage i førstegangstilfælde det er min opfattelse at vi med dette forslag har fundet den rette balance mellem på den ene side hensynet til borgernes ret til tryghed i eget hjem og til at kunne færdes frit uden at blive overfaldet og på den anden side risikoen for misbrug af peberspray til andet end selvforsvar med de bemærkninger vil jeg takke for indlæggene og ser frem til den videre behandling af forslaget

afviser at pebersprays skal lovliggøres

i hele samfundet altså en generel lovliggørelse af

justitsministeren hvordan han forestiller sig at man skal erhverve sig en peberspray

at have den ulovligt så hvordan forestiller justitsministeren sig at det skal fungere i

altså man må heller ikke køre rundt med store knive

men man må jo godt køre ind til en isenkræmmer og købe en stor køkkenkniv og fragte den hjem

der bliver spurgt om det fordi det er sådan klassisk hvordan skal vi så lige dokumentere det men altså ligesom vi kan med andre tilfælde

så bange for det jeg tror mere at udfordringen selvfølgelig bliver at der kan være kriminelle typer som vil bruge den i det offentlige rum og der kan man så sige

fremtiden der er jo ikke nogen steder så vidt jeg

eller skader ved det her er sket selvfølgelig kan der ske uheld men jeg har det sådan

også ud fra at man har så meget forstand at man ønsker

have den et sted hvor hvor den er godt sikret det er op til den enkelte familie der er også folk der kører lemfældigt rundt i

det her handler også om at folk må tage noget ansvar

for at deres børn ikke kan komme i nærheden af sådan en her

går ud fra at hvis peberspray ligesom skal kunne virke

skal den være et sted hvor man meget hurtigt

ved nogle dyner øverst i skabet men

forestiller ministeren sig at vi skulle undgå at der sker ulykker

køkkenknive der hænger i køkkenet

på den bedste måde det skal jeg da ikke blande mig i jeg skal da ikke blande mig i hvor folk har deres ting i hjemmet hvis man vælger at

så have den jeg går da ud fra at man tænker sig om hvis man har små børn ligesom jeg går ud fra at man tænker sig om hvis man har små børn og man har knive liggende fremme altså jeg forstår slet

en lille spraydåse på nogle få centimeter lige pludselig på den radikale retsordfører

en håndgranat der skal bevares under særlige forhold og helst

være låst inde og i hvert fald væk fra børn jeg er dybt imponeret men jeg vil bare

ude i hjemmene altså hvad bliver børn skadet af jeg læste på et tidspunkt at det var et problem og

det kan man jo blive forbrændt af der er så mange farlige ting i et hjem man

jo dybt overrasket så måske kunne det være meget godt at få nogle af de der tal

forestille mig at der er særlig mange der kommer til skade

en peberspray jeg ved ikke om ministeren kan svare på hvor mange børn der kommer til skade i danske hjem årligt fordi de har fået fat i fars eller mors deodorant eller hårspray det kan være ministeren kan kaste lidt lys over det

en idé om hvor mange ulykker der sker med hårspray eller deodoranter

sker der egentlig det kan vi godt gøre men jeg synes jo at bundlinjen må være at vi her i folketinget viser tillid til de danske borgere der ønsker at have en peberspray i deres hjem at de borgere der ønsker det også er i stand til at tænke så langt at de har den et sted hvor for eksempel et et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

udsætte mødet til klokken

og jeg giver indledningsvis ordet til herre leif lahn jensen

min gode ven mattias tesfaye

udenlandsk arbejdskraft

forhandlingerne om udenlandsk arbejdskraft

få udenlandsk arbejdskraft hertil

ikke få den fulde pakke i forhandlingerne så nu tager de det i salen det er så vigtigt for dem at åbne op for

asiater da de jo mener at vi har brug for masser af udlændinge integrationsministeren

har tonet frem med nødvendigheden af mere faglært arbejdskraft fra udlandet alle de steder hvor vi næsten kunne se dem

sad derhjemme og fik en kop kaffe og så kom det jo frem på news og andre steder at to hundrede filippinske chauffører boede i en slumby i padborg og arbejdede for hold nu fast femten kroner i timen hvorefter man selvfølgelig kunne se mig på news tordne imod dette for det er jo fuldstændig vanvittigt at det kan ske i vores land sjovt nok

og regeringen fremsætter et forslag om at spare en milliard kroner på opkvalificering af almindelige danske arbejdsløse på en lille uge

udenlandsk arbejdskraft som overhovedet muligt til at alle kan se konsekvenserne af dette

padborg hvor man ser løndumping i stor stil hvis ikke vi passer på

til nu hvor prisen skal betales

finansloven hvilke danske arbejdsløse vil det nu

skal vi åbne op for alle andre fra udlandet samtidig med at man sparer på danskeres mulighed for at komme i job

uanstændigt og alle kan jo se at det er den helt forkerte vej at gå

og det vil sætte vores velfærdssystem og

vi skal da sørge for at alle danskere

og få dem i job det er godt for dem

godt for deres familier og det er godt for samfundet derfor skal vi altid have fokus på

bare skal have lidt mere hjælp end andre lidt mere opkvalificering lidt mere støtte

altid tro på at en ekstra indsats hjælper hellere hjælpe

til landet men denne uge er

på hvad regeringen tænker hvor den vil hen med det her samfund og hvilket resultat det kan give

tænker sig rigtig godt om

jeg nødt til at sige ligesom flere har gjort det i høringssvarene hvis regeringen virkelig mener at der er brug for al den arbejdskraft vi kan finde hvorfor vil den så spare på aktivering endnu en gang hvorfor vil de ikke gøre alt hvad de kan for at få almindelige danskere

i gang og give dem en ekstra chance hvorfor skal

og tyvetusind danskere som ikke får den opkvalificering som de har brug for jeg forstår det simpelt hen ikke og jeg mener at regeringen burde sadle om og gå i den helt anden retning den retning

mener jeg er altødelæggende for vores land og derfor stemmer vi imod vi kan ikke stå seriøst herinde og sige at nu sparer vi

der kigger mere på refusionsprocenten

at spare på beskæftigelsesindsatsen det handler om at bruge de værktøjer ude i kommunerne der bringer de ledige hurtigst muligt i job

er meget imod

at kommunerne fortsat skal spekulere mere i refusionsprocenter end at få de ledige hurtigere

kigge på høringssvarene kommunernes landsforening kommer

set med svaret de siger det vil få den konsekvens at kommunerne fremover skal reducere udgifterne

at det her er en besparelse og det er kommunernes landsforening

kommunernes landsforening hvor der jo også sidder venstrefolk og andre at det ikke er den rette vej at gå i en

konjunktursituation som den her så jeg er bare nødt til at sige det det man laver nu i regeringen er imod al sund fornuft

og jeg har virkelig også svært ved at høre regeringen forklare det for

de sådan set at at sikre at

piben en anden lyd det må jeg jo bare konstatere men det her handler jo om

tiltag de værktøjer der har den mest effektive effekt og det kan vi altså sørge for at de gør ved at ikke

er afhængigt af hvilket tilbud man giver den enkelte borger

så meget imod de ønsker at man fortsat i kommunerne skal sidde og spekulere i refusionsprocenter i stedet for at få de ledige

der vil gøre alt hvad vi kan for at få almindelige danskere i arbejde og så er der regeringen der er fløjtende ligeglad den vil bare gerne åbne op for asiater og andre fra udlandet det er det billede der er lige nu i dansk politik

det er jo det det drejer sig om nemlig at man vil spare en milliard det her er ikke fordi jeg forventer at få en egentlig debat med ordføreren men jeg vil bare indtrængende henstille til ordføreren

det kunne næsten lyde som om det er det der er problemet altså at det er nogle asiater regeringen vil importere i øvrigt er det ikke kun asiater regeringen har jo udnævnt en lang række af lande alle mulige nationaliteter

vi klogt i ikke at gøre den til et spørgsmål om hudfarve og nationalitet og så videre det der er problemet er at regeringen vil importere noget arbejdskraft som der reelt ikke er brug for og som regeringen ikke kan dokumentere

det fører kun til én ting nemlig et pres på lønningerne og den del tror jeg vi er enige om så håber jeg at vi kan blive enige om

det jo selv vi har et hav af virksomheder der siger at de mangler arbejdskraft

vil man sådan set spare på almindelige arbejdsløse danskere der bare gerne

jeg mener bare at der er et kæmpestort problem og jeg mener ikke at vi skal have mere udenlandsk arbejdskraft ind så længe vi har danske arbejdsløse der kan tage de her jobs hvis vi får dem opkvalificeret og får

front da vi sad ved forhandlingsbordet vi holdt fast i den til trods for forsøg

udlændinge og integrationsministerens side at skræmme os på forskellig vis og fremstille det som om vi var modstandere af at hjælpe virksomhederne det var jo hende der var modstander af at hjælpe virksomhederne for vi

jo i fællesskab en lang række punkter i regeringens

oplæg som vi gerne ville lave en aftale om så min eneste anke er bare det her lad os nu holde fast i

ikke har noget imod udlændinge kan vi ikke blive enige om det uanset om de kommer fra asien eller alle mulige andre steder og at det der er problemet er at regeringen vil trykke lønningerne her i landet

så prøver herre hans andersen at få en

milliardbesparelse til at lyde som regelforenkling altså jeg mener virkelig

nogle underlige forsøg på at forklare det her men alle kan jo se

herre

som det er blevet sagt et spørgsmål om at man fjerner

folk der er kommet ud i noget aktivering som er totalt misvisende

sidste måned set det her eksempel med mentorstøtten hvor der var

refusion til selv om den enkelte måske kun fik tre fire timer ud af måske halvtreds timer så resten

betalte til mentoren uden at den enkelte borger fik gavn af det det er den slags refusion der bliver fjernet men jeg kan

for den enkelte der hvor refusionen bliver fjernet men det er jo ikke

med at kommunerne ikke skal lave indsatsen det der så ligger i det er at kommunerne skal meget mere over

kan give dem et job det har det her vejledende opkvalificering hidtil ikke gjort derfor har vi også i forbindelse

også i forbindelse med kontanthjælp lagt meget vægt på at kommunerne

de ledige job og så skal man give dem de kurser som kan give et job det kan ikke hjælpe

du kan komme ud i aktivering og så må vi se hvordan det går og så kan du komme ud i aktivering igen

vi se hvordan det går kommunernes jobkonsulenter skal altså meget mere målrettet til at se på den enkelte og sige hvad kan hjælpe dig for at komme i job hvad for kurser

og så skal kommunerne selvfølgelig ind og give dem

et job og lave aftaler med arbejdsgiveren og så får kommunen så refusion over budgetgarantien hvordan det fungerer

komme nærmere ind på

tro at det hele er vel forvaret forvaret bare fordi kommunerne

kan få en refusion og at de så løfter den opgave som

snakker meget om at de vil have selvbestemmelse og

hvis det er sådan at de kun laver den indsats som borgeren skal have hvis de får

den indsats som kommunerne

den største gevinst for en kommune er jo netop at de får deres borgere

det gælder både dagpengemodtagere kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere

i job i stedet for at sige jamen altså

få lidt vejledning her og så kan du få lidt opkvalificering ved at vi sender dig ud i

ikke giver job og så er det tilbage jeg har mødt mange

på det samme igen i stedet for at

kan give et job det er det vi satser på i

det er det vi tror på det er også derfor vi

skal matche de ledige til de ledige job der er og at de skal give dem de kurser der kan give

skal svigte som den tidligere ordfører ordfører var jeg forstår godt at der når man kigger

seks ugers selvvalgt kursus det skal være være sådan at

er seks syv otte ti eller tolv uger

det er den vej vi skal vi skal gå men i hvert fald

vi lukket den tilgang at det er statens penge der ryger til misbrug

og det er så en af de rigtig positive ting men

at der så bliver mere fokus på at det kommunerne

med det her forslag som dansk

ethundrede og tyvetusind der ikke vil få en opkvalificering og at

ikke vil få nogen som helst aktivering

er nødt til at spørge hvordan kan dansk folkeparti der jo flere gange

den den lille mand og ham der har svært ved at komme i arbejde

gå med til det her det undrer mig simpelt hen såre meget ud fra det jeg kender

være usagt det er ikke sikkert at han kan blive klogere på

har fokus på systemet

den vejledende opkvalificering men det herre leif lahn jensen glemmer

hjælpe dem med at finde et job man skal give dem de kurser der

kommer ind i et nyt system hvor de mere målrettet bliver hjulpet til at få job det er i hvert fald den opgave kommunerne har og det vil vi selvfølgelig også følge op på at kommunerne lever op til

tredstusind der ikke får noget som helst sådan set bare noget ministeren siger derfor er jeg

aktivering og opkvalificering du må sådan set klare dig selv

danskere som bare gerne vil have et arbejde men nu ikke kan få den hjælp der skal til

der ikke kan få en vejledende opkvalificering ifølge de gamle regler

man får jo svar som man stiller spørgsmål

på hvad de her mentorudgifter

blev brugt til og at man i realiteten bare har puttet penge i lommerne på nogle private aktører det er der vist desværre alt for meget af inden for den beskæftigelsesindsats men det kan da aldrig blive noget argument for at fjerne pengene mentorstøtte er vi vel enige om er en god idé

da være et krav til kommunerne om at sikre at de penge bliver brugt rigtigt så det er da et elendigt argument undskyld mig herre ordfører så er jeg lidt i tvivl om om ordføreren overhovedet har læst det her lovforslag og har sat sig ind i hvad det går ud på det er som om ordføreren tror at der nu kommer mere vejledning opkvalificering og uddannelse af de ledige hvordan skulle der komme det når man fjerner

uddannelse og vejledning ud af det det er jo heller ikke det ministeren opfordrer til han opfordrer til og håber på at kommunerne vil bruge færre penge på den slags fordi det er udgiftstungt og i stedet bruge mere energi på det der er gratis for kommunerne og helt gratis for arbejdsgiverne nemlig

i det her er jo ikke noget med at med at man håber at

herre finn sørensen tror at når kommunerne ikke får refusion så laver de ingenting så

det er egentlig det herre finn sørensen siger at når man fjerner den refusion på halvtreds

kommunerne laver det samme og kan lave det samme arbejde

forsvinder men kommunerne skal stadig væk lave en indsats og en kommune kan stadig væk tjene penge hver gang den får en borger i job

ikke lagt skjul på det er det ordføreren skal forholde sig til når ordføreren skal til at trykke på knappen på et tidspunkt så vil jeg bare

kan overbevise ordføreren om hvad regeringens hensigt

det her er det har han åbenbart ikke forstået jeg citerer hvad ministeren skriver i et svar på spørgsmål 411 det skønnede provenu på en milliard kroner følger af forventede adfærdsændringer i kommunerne kommunerne forventes at gøre mindre brug af udgiftstunge aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering

aktivering samtidig forventes det at kommunerne vil gøre mere brug af virksomhedsrettede tilbud det står da klart og tydeligt og virksomhedsrettede tilbud ved vi alle sammen hvad er det er først og fremmest virksomhedspraktik som er gratis for kommunen og gratis arbejdskraft til arbejdsgiverne

og kan gøre så er det stadig væk sådan at den store gevinst for kommunerne ligger hver gang de får en

får givet et kursus der kan give et job får lavet en aftale med en arbejdsgiver det er også beviseligt at

man større chance for at komme i arbejde end

sendt ud i en håbløs aktivering der ikke fører til noget det er det vi

og tak til de forrige ordførere for at gennemgå

lovforslag udmønter som sagt et element af aftalen om erhvervs og iværksætterinitiativer mellem regeringen og dansk folkeparti og radikale venstre og med lovforslaget

mindre detailstyret system hvor kommunerne selv har finansieringsansvaret omkring en række beskæftigelsestilbud i stedet understøttes kommunernes beskæftigelsesindsats i fremtiden via bloktilskuddet vores ambition er at forslaget skal skabe større kommunalt incitament til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen

den enkelte samt at skabe et langt mindre mindre kompliceret system det skal betyde at flere får den rette hjælp hurtigere og formentlig og forhåbentlig kommer hurtigere i beskæftigelse ikke mindst fordi kommunerne får større frihed til at planlægge forløbet for borgeren samtidig fjernes det økonomiske incitament til at vælge én indsats frem for en anden dermed er intentionen med forslaget at flere skal få den rette indsats skulle andet blive tilfældet

vi selvfølgelig se på det for venstre vil ikke acceptere at borgere bliver parkeret på offentlig forsørgelse fordi kommunen vægter andre forhold tungere end den rette hjælp til den enkelte ledige den anden del af forslaget kan jeg gøre helt kort det giver ministeren

i relation til andre aktører som følge af implementeringen af denne forordning vi ønsker at lade ministeren stå for den nærmere udmøntning af disse krav og regler da denne opgave har en høj grad af

og med de ord skal jeg meddele at venstre stemmer for lovforslaget

alle mulige og det er jo næsten en hel gave til samfundet

i kls høringssvar at det vil få den konsekvens at kommunerne fremover skal reducere udgifter til indsatsen

ordføreren så bekræfte at det her

som man har sparet og dermed puttet i den vækstaftale som man har lavet med dansk folkeparti radikale venstre og regeringen

man har taget fra aktiveringsindsatsen og puttet hen i en vækstaftale man lavede sammen med de her parter

af ændret adfærd den adfærd kommer ude i kommunerne som følge af at jeg forventer at de vil bruge mere virksomhedspraktik og mindre vejledning og opkvalificering som følge af at

og der udløser at der

almindelige mennesker undrer sig over at venstre

med den ene hånd gerne vil have mere udenlandsk arbejdskraft ind

bruger de redskaber der er mest effektive for at få de ledige i job og at

de beskæftigede der bliver forringet som i så det her tiltag er

og det er der da behov for vi kan ikke være tjent med at man har mere fokus på refusionsprocenten

på reglerne i beskæftigelsesindsatsen om hvem der skal have hvilke tilbud hvornår det er det samme men ordføreren må vel bekræfte at det kommer lige om lidt når vi skal behandle lovforslag om forenkling af beskæftigelsesindsatsen for der fjerner man jo for eksempel tilbuddet om mentorordninger i mange sammenhænge bare for at tage et enkelt eksempel så det skal vi lige

først tager man pengene og så forringer man rettighederne bagefter

det jeg egentlig ville spørge ordføreren om var hvorfor han bliver ved med at snakke om at kommunerne skal bruge penge på det der virker og så nævner han virksomhedspraktik kan ordføreren så fortælle mig hvor mange

rettigheder den enkelte har til tilbud det vil jeg gerne medgive

en diskussion om om de her ændringer der kommer til at foregå lige præcis

det her lovforslag

hvis ordføreren kan forklare mig

at vejledende opkvalificering er et mere effektivt værktøj end virksomhedspraktik så vil jeg gerne høre det de tal jeg ligger inde med

viser helt klart at virksomhedspraktik er den mest effektive måde at få ledige i job og jeg kunne stå her og blive en anelse i tvivl

er det at fastholde de ledige i ledighed længst muligt

bruge de værktøjer der mest effektivt får de ledige tilbage i job og venstre er

et ordinært job det sker jo bare stort set aldrig

ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet

er egentlig effekten

når de har været i virksomhedspraktik

kommer i et ordinært job hvor effektivt er det lige men tak for bekræftelsen af at det

snupper vi bagefter det var ordføreren der selv bragte det ind

jobcentrene og jobkonsulenterne så langt ned under gulvbrædderne der er massevis af ledige

jobcentrene gennem jobkonsulenternes

korrekt at de ledige tilbudt job

at man kan bruge virksomhedspraktik og det er en rigtig god metode det hjælper jo at komme ud i en virksomhed i stedet for måske at komme ud i et opkvalificerings vejledningsforløb som ikke fører til noget som helst

statistikken viser og derfor er jeg glad for at kommunerne

dannede regering i to tusind og femten skal kommunerne nu spare voldsomt på indsatsen

de ledige først var det cirka fire hundrede million kr som blev sparet på kommunernes mentorindsats

nemlig dansk supermarked og coop så ser det endnu værre ud her er det kun en ud af tredive der får et deltidsjob efter endt aktivering og en ud af fem og tyve der får et fuldtidsjob de to supermarkedskæder har hver især så mange aktiverede i løbet af et år at det svarer til cirka to hundrede fuldtidsjob eller en sparet lønudgift per kæde på cirka tre hundrede og tres million

tallene ikke meget anderledes for to tusind og sytten samlet set var der cirka

og femogfyrretusind virksomhedspraktikforløb i private virksomheder det svarer til cirka fjortentusind fuldtidsstillinger det kunne give et rigtigt job til to ud af tre jobparate kontanthjælpsmodtagere

det siger jo alt med virksomhedspraktikken bliver de ledige tvunget til at tage et ordinært job fra sig selv de mange aktiverede i virksomhedspraktik i to tusind og sytten svarer til at virksomhederne sparer udgifter til lønninger til en samlet værdi af knap fire

kroner så virksomhedspraktik er en ren jackpotmaskine for det private erhvervsliv en maskine som kommer til at spytte endnu flere gevinster ud til virksomhedsejerne når dette lovforslag er ført ud i livet for de ledige er der intet perspektiv i det tværtimod

en bedre økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats så man i højere grad har en målstyring i liberal alliance mener vi at det her er den helt rigtige vej at gå i stedet for at tvinge alle mulige konkrete indsatser igennem for kommuner som løfter opgaven på en god måde

at sikre at den kommunale beskæftigelsesindsats betyder at de ledige kommer hurtigere i arbejde hvis indsatsen lykkes bør kommunen selv være herre over hvordan indsatsen skal skrues sammen teknisk betyder forslaget at refusionen for mentorudgifter og udgifter til aktivering af en række ydelsesmodtagere i stedet flyttes over som bloktilskud kommunen vil altså få samme økonomi som i dag men vil få bedre mulighed for at tilrettelægge indsatsen

området for mennesker med handicap

virksomhederne laver et kvalificeringsforløb

kan du få næsten hvem som helst i arbejde så giver det fantastiske resultater men at lave det vi kalder kæderygning

i arbejde synes vi er en øvelse der er lidt ydmygende over for rigtig mange arbejdsløse og ledige som går ind i det her med med en forventning om at få et job hvis de

reelt stykke arbejde vi har heller ikke noget imod

indsatser hvor man hjælper mennesker der er aktivitetsparate

er jobparate ved at

største problem først få dem på benene hjælpe dem med at få nye tænder

det hele taget bringe mennesker på benene sådan at man så på sigt kan begynde at se på et jobsigte så når tingene er grebet rigtigt an

vi altid med

det her forslag sparer på noget af den støtte som bruges til at bringe ledige i arbejde

at det også lidt ligner en spareøvelse

er beskrevet nok virksomme indsatser

det her skal laves rigtig rigtig rigtig meget om

alternativet vil se på det med lidt mildere øjne

om erhvervs og iværksætterinitiativer refusionsreglerne i dette lovforslag forenkles

vil i højere grad være virksomhedspraktik der vil blive anvendt fremover i aktivering det er et billigere system og det er forhåbentlig også et bedre system

står i forslaget den nuværende detaljerede styring gennem statslig driftsrefusion og driftslofter erstattes af en mere simpel model hvor statsrefusionen afskaffes og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne kommunerne kompenseres i stedet under ét

selvstændigt er en rigtig rigtig rigtig god idé at lægge det økonomiske

det fremgår af aftalen at kommunerne fortsat skal leve op til gældende krav til aktiverings og beskæftigelsesindsatsen budgetforbedringen der ligger i det her forslag opnås gennem ændret kommunal adfærd i aktiverings og beskæftigelsesindsatsen det vil sige at i takt med at vi flytter en finansieringsforpligtelse over til kommunerne vil de også ændre adfærd initiativet bidrager med

million kroner fra to tusind og nitten til finansiering af den aftale jeg tidligere omtalte

alt i alt synes vi at det her både er et enklere system et billigere system og at vi lægger ansvaret det rigtige sted så radikale kan støtte

men jeg er nødt til at spørge

det radikale venstre når man nu går så meget op i uddannelse generelt hvorfor er man så mere ligeglad med at der er ethundrede og tyvetusind

det ikke en fin nok uddannelse eller hvordan er det man tænker når man er radikal for det radikale jo med til at sørge for at der er ethundrede og tyvetusind

hvordan kan man gå med ind i det når man går så meget op i uddannelse

hos kommunerne og finansieringen hos kommunerne vi regner med at det vil få dem til at vælge andre instrumenter end det de har gjort i dag og det vil så blandt andet betyde at nogle af de kurser som herre leif lahn

det er alt i alt en billiggørelse men det er også fordi penge og ansvar kommer til at ligge sammen ude hos kommunerne

de vælge nogle andre instrumenter på den måde er jeg jo selvfølgelig ikke imod det

jensen siger med at man skal uddanne og

uddannelse er det bedste værn mod ledighed og for et godt liv men de uddannelsestilbud der bortfalder her mener vi vil blive erstattet af en mere direkte og en bedre indsats over

for aktivering det vil samlet give en ny måde at gøre det på ude i kommunerne jeg tror

lægge vægt på tror ikke at det her kommer til at medføre dårligere aktivering men en bedre indsats over for de ledige

adfærd når de selv har det økonomiske ansvar og at de vil vælge nogle andre instrumenter jeg er ikke enig i det underliggende i kommentaren fra spørgeren om at de nuværende instrumenter automatisk er bedre end de instrumenter kommunerne så kommer til at bruge for det ligger implicit at det vi gør i dag burde være bedre end det der så kommer det er

jeg tror vi kommer til at få lige så gode eller bedre resultater af at kommunerne her frit kan vælge redskaber og i højere grad ser på hvad der virker og i ringere grad læner sig op ad

når det drejer sig om vejledning opkvalificering og uddannelse ikke er særlig gode det kan vi hurtigt blive enige om

ikke det vi diskuterer her vi diskuterer at man vil ændre kommunernes adfærd sådan at de

vejledning opkvalificering og uddannelse

er i for de ledige nemlig det at fungere som gratis arbejdskraft for virksomhedsejeren det er dét valg ordføreren skal forholde sig til og hvis ordføreren trykker på den grønne knap og stemmer for det her så har ordføreren og ordførerens parti valgt det sidste den for de ledige ringeste

ringeste løsning at vi giver kommunerne et incitament til at få flest mulige ledige i arbejde ikke dermed sagt at virksomhedspraktik under alle forhold er en bedre løsning end det der hidtil har været brugt det modsatte gør sig heller ikke gældende vi vil gerne have at kommunerne har så direkte et incitament som muligt til at se på at den ledige kommer i beskæftigelse hurtigst muligt det er det der er den egentlige intention med det her lovforslag at det samtidig kaster en besparelse af sig

ord der har så mange ulykker på samvittigheden

men i det tilfælde som vi skal snakke om i dag er det bare et røgslør over forringelser helt konkret en milliard kroner svarende til seksten procent af kommunernes driftsudgifter på området forenkling bliver der sagt og det er det ord der så her finder en besparelse på tredive procent af aktiveringsindsatsen vejledningen opkvalificeringen og mentorstøtten

det foreslåede ændringsforslag i en periode med stigende behov for kvalificeret arbejdskraft finder lo det modsatrettet at gennemføre lovgivning der medfører markant mindre uddannelse og vejledning af arbejdsløse i danmark 3f supplerer og

konsekvensen af at indskrænke dette tilbud kan vise sig at være meget kortsigtet alt andet lige vil de offentlige omkostninger til dagpenge og aktivering stige hvis de ledige bliver fastholdt længere tid i dagpengesystemet

blandt flere andre ting at de er bekymret for at det kommer til at betyde at de mest udsatte ledige ikke får de rette tilbud i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet

en sarkastisk tone i den måde de de svarer på

stiller det op over for hinanden at man siger fra regeringens side at man skal

tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkeltes behov og så skriver de rådet mener ikke at det fremgår klart af lovforslaget hvordan en besparelse på cirka otte hundrede og halvtreds million kroner og en aktivitetsnedgang på tredive procent

komme borgeren til gavn eller resultere i indsatser som i højere grad

finder det meget uheldigt at forligspartierne bag aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer har valgt at reducere midlerne til vejledning og opkvalificering med hele tredive procent

i i øjeblikket oplever vi jo en masse virksomheder jamre over at de mangler arbejdskraft i nogle brancher nogle steder

en overspringshandlinger hvor de hånd i hånd med regeringen kan få adgang til en telefon så de bare kan ringe efter billige og disciplinerede folk fra udlandet men i stedet for det

skulle vi tage og få alle der bor her i landet i gang med et job

at hvis lovforslaget blev splittet op kunne vi godt være positive over for eures forordningen hvis der i øvrigt samtidig åbnes op for a kasserne

herre erik lund en kæmpestor tak fordi ordføreren

den eneste der direkte har sagt det er en besparelse det var der ingen andre

penge og ordføreren siger at det er en besparelse

over for almindelige danske kontanthjælpsmodtagere samtidig med at man ønsker at få åbnet op for udenlandsk arbejdskraft mener ordføreren at det er

jeg kan så ikke få hjælp fordi man bare gerne vil have mere udenlandsk arbejdskraft ind

han tænker sådan

talerstolen her i dag om det her lovforslag l seks og halvfjerds

mig også i særlig grad takke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

den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen vi ved at kommunerne synes at de nuværende regler er meget komplekse og uigennemskuelige refusionssatser er forskellige på tværs af målgrupper der findes forskellige såkaldte driftslofter over nogle udgifter men ikke

givet kommunerne klare incitamenter til hurtigst muligt at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet med det her lovforslag sker der en yderligere forenkling i

økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen som vedrører udgifterne til aktivering

forenklingen skal være med til at sikre at kommunerne fokuserer beskæftigelsesindsatsen på hvad der giver mest mening for den enkelte borger og ikke på hvad der på kort sigt giver mest statslig medfinansiering det er vel i bund og grund svært at være imod det med forslaget fjernes den direkte statslige

kommunernes udgifter til aktivering til fordel for en samlet kompensation gennem bloktilskuddet forslaget omfatter kommunernes mentorudgifter og driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge kontanthjælp uddannelseshjælp sygedagpenge ledighedsydelse integrationsydelse som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt revalidender jeg synes at det er vigtigt at påpege at lovforslaget ikke ændrer ved borgernes rettigheder og pligter i beskæftigelsesindsatsen borgerne skal fortsat have de aktive tilbud som kan hjælpe dem i job

set også det der var det som dansk

ordfører bent bøgsted betonede i sit i sit indlæg og det er vigtigt også

at slå fast at det stadig væk er

sådan at hvis en kommune vurderer at vejledning opkvalificering eller brug af mentor er det rette for den enkelte så kan og skal kommunen fortsat tilbyde det men vi sikrer at kommunen ikke vælger det ud fra et kortsigtet økonomisk hensyn om direkte refusion dermed får kommunerne jo fremadrettet incitamentet til at tilrettelægge indsatsen efter

borgers behov frem for

potentielt kan udløse refusion

den frihed som kommunerne nu får og ikke mindst

med den aftale vi kommer til at behandle senere i den her

nemlig lov om aktiv beskæftigelsesindsats den lab aftale som der blev indgået her den treogtyvende august jo i langt højere grad kommer til

give kommunerne mere muskelkraft men jo også gør at vi fra folketingets side fra beskæftigelsesministeriets side

det gør selvfølgelig også at man må holde et vågent øje med kommunernes indsats

der vil jeg sige at med den foreslåede bemyndigelse kan der fastsættes nærmere regler om et adgangssystem i danmark for optagelse af andre aktører i det europæiske rekrutteringsnetværk eures herunder at det er styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering som er den myndighed som godkender de andre aktører intentionen

eures er blandt andet at øge voluminen i antallet af udvekslede stillingsopslag

europæiske jobformidlingsportal eures portalen

med til at skabe en større transparens og mobilitet på det europæiske arbejdsmarked og eures netværket har hidtil bestået af de europæiske offentlige arbejdsformidlinger og kommissionen men summa summarum

er ikke nogen tvivl om at det her fortjener en grundig udvalgsbehandling det er en omfattende omlægning som finder sted men som jo tager afsæt i at sikre at man laver en mere intelligent måde at sikre at kommunerne bruger deres midler

og nu sagde ministeren selv at kommunerne sådan set er enige og gerne vil det her

kigge på høringssvaret fra kommunernes landsforening som jo er talerør for kommunerne

i en tid med begyndende mangel på arbejdskraft vil besparelsen reducere mulighederne for at kommuner kan sikre den nødvendige opkvalificering af ledige idet opkvalificeringstilbud typisk er relativ dyrere i forhold til andre typer af tilbud kl mener ikke at det i den nuværende konjunktursituation er den rette vej at gå

med ministeren i det her de mener ikke er den rette vej at gå når vi nu står og mangler

i selskab med mig

konstatere at hvis kommunerne laver en plan som tager afsæt i mere end bare at tænke én dag frem og

jo altid en god idé at sørge for at hjælpe borgeren ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse det er det både for borgeren selv det er det også for kommunernes økonomi og det er det for den sags skyld også for de virksomheder der mangler arbejdskraft og derfor må man sige at sandheden jo er den at der er brug for at kommunerne i langt højere grad nu også påtager sig det ansvar som de har

set også rigtig rigtig mange penge at hente for den

at her svækker man de arbejdsløses mulighed for at komme i job så

og tænker nå nu bliver det sværere for mig som almindelig dansk

ministeren og regeringen vil jo så gerne have flere fra fra udlandet men jeg får så ingen chance

i kommunerne om de gør en forskel

sandheden er jo den at der i dag er en lang række kommuner faktisk med de nuværende regler

ikke lever op til lovgivningen hverken i forhold til dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere

nødt til at se på om de tilbud man så giver

til at finde ud af hvordan man i højere grad hjælper folk ud på arbejdsmarkedet og der er der stor forskel på hvad der virker og hvordan

til skattelettelser og på lidt længere sigt en milliard kroner om året det er det første

vil jeg bare gerne have ministeren bekræfter fordi der er nogle der gerne vil fremstille det som om kommunerne

de samme penge som de hele tiden har haft de kommer bare et andet sted

skal vi lige have på det rene det andet er at ministeren siger at det her drejer sig om at kommunen skal gøre det der er bedst for den enkelte borger

bare ikke det princip der hersker i det her lovforslag lovforslaget har helt klart en erklæret hensigt om at kommunerne skal ændre adfærd så de ikke bruger penge på noget der er lidt dyrere end noget andet nemlig uddannelse vejledning og opkvalificering det er udtrykkelig nævnt i utallige svar fra ministeren at det er det der er hensigten de skal bruge penge på det der er billigt og helst gratis for kommunen nemlig virksomhedspraktik

en tilsvarende besvarelse og sige det som herre finn sørensen

godt ved nemlig at det bliver dyrere for kommunerne at anvende de tilbud der har de dårligste beskæftigelseseffekter

også derfor at vi forventer at kommunerne i stedet vil skrue op for den virksomhedsrettede indsats som jo typisk har gode effekter og som også er billigere derfor køber jeg ikke det argument som herre finn sørensen er meget optaget af

sandheden er jo den at kommunerne stadig væk har mulighed for at lave den indsats som man vurderer

og vi kan jo se at i de kommuner hvor man laver en investeringsstrategi hvor man faktisk også prioriterer at lave en større grad af håndholdt indsats

er samtidig med i en regering der gør alt hvad den kan for at sørge for at kommunerne ikke får den økonomi der skal til for at møde de voksende udfordringer som kommer af det såkaldte demografiske træk altså at der kommer flere børn og flere ældre og flere plejekrævende ældre

som de ikke længere får fra staten

de vil bruge penge på plejehjemmene eller på daginstitutionerne og da det er en kendsgerning at den her regering kører kommunerne

meget stram økonomisk spændetrøje

og give de tilbud til de ledige der virkelig kan hjælpe dem videre nemlig i form af noget opkvalificering og noget uddannelse det er det det hele drejer sig om og det fremgår jo egentlig meget klart af ministerens svar på de forskellige spørgsmål vi har fået

en kendsgerning at den her regering kører kommunerne hårdt det er ikke hårdere end den

set fortjener også at komme frem i det åbne så synes jeg også

at vi har en rekordhøj beskæftigelse det går rigtig rigtig godt i danmark

så mange mennesker i job derfor må man jo også sige at sandheden er

nuværende situation at vi skal anstrenge os for at endnu flere kommer med at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab og der har jeg også en forventning om at når kommunerne nu kan se at beskæftigelsen stiger at antallet på overførselsindkomst falder så har man jo endnu bedre muligheder for at lave en investering i i de områder hvor der er behov for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

system i danmark med rimelig mange ydelser hvor man kan få hjælp hvis man i en periode enten bliver syg arbejdsløs eller på en eller anden måde ikke kan

passe et arbejde eller få et arbejde det er et godt sikkerhedsnet og det er

vi må og skal bevare for som sagt kan vi jo alle på et eller andet tidspunkt få brug for det men jeg er nødt til at sige at der altså også er brodne kar i det her net der er personer der gør nogle ting som gør mig utrolig sur når jeg hører om alle de her banditter

alle os andre utrygge i dagligdagen mennesker som ernærer sig via hash og narkohandel og anden økonomisk kriminalitet samtidig med at de får offentlige ydelser så bliver jeg sur så bliver jeg nærmest

det må vi ikke finde os i og det skal stoppes derfor synes jeg

fint forslag at vi nu giver dem en karantæne på tre år hvor de maksimalt kan modtage ydelser på integrationsydelsesniveau og hvor de ikke kan modtage blandt andet dagpenge og efterløn

lille fint forslag skyldes det jo at de her bandemedlemmer så alligevel får penge fra alle andre som gladelig går på arbejde hver dag som betaler

skat og som netop bare gerne vil beholde et system med det sikkerhedsnet vi har

derfor vil vi forsøge at gå endnu længere end regeringen i behandlingen af

al støtte til dem så

klar over hvad nu hvis de er med i et exitprogram og ikke længere er med i en bande hvad skal vi så gøre og skal de så stadig væk være i karantæne med de her ord med de her bekymringer stemmer vi for

forslaget men vi vil i udvalgsbehandlingen spørge ind til muligheden for at tage kontanthjælpen fra dem og gå endnu længere end regeringen samtidig vil vi også kigge på problemstillingen

og hvordan vi eventuelt kan hjælpe dem på rette vej så vi støtter

om at mennesker der er blevet dømt for bandekriminalitet og som har udstået deres straf hvor lang den end måtte være altså hvis der er tale om en fængselsstraf eller anden frihedsberøvelse

og efter at straffen er udstået skal have en tre årig periode

og en række ydelser der bliver nedsat til integrationsydelsesniveau det er det lovforslaget handler om så spørger jeg lige ordføreren hvad er det ordføreren vil opnå

og de kommer ud og ernærer sig med hash og narkohandel og anden økonomisk

stadig væk gør det

det vil jeg simpelt hen ikke være med til at de skal have en offentlig ydelse det går simpelt hen ikke og jeg kan ikke forsvare at vi skal bevare et system

skal have en dobbelt økonomisk straf oveni og så spørger

min vurdering er at man vil opnå noget der er helt helt sikkert og det er at de menneskers incitament til at melde sig ud af banden

bliver reduceret til stort set lig nul fordi de er nede på en ydelse som ordføreren selv har stået her i salen og kaldt en fattigdomsydelse der jo har den konsekvens at folk bliver fattigere af den det vil selvfølgelig blive konsekvensen af det her vil ordføreren ikke nok overveje om det nu også er så sundt at rende i hælene på dansk folkeparti af frygt for at blive skældt ud af dem at man går med på noget

men hvis de stadig væk er med i de her bander hvis de stadig væk ernærer sig ved det der så er jeg fuldstændig ligeglad så skal de ikke have en krone hvorfor skulle vi dog give sådan nogle mennesker en bøjet femøre når de sådan set er ligeglade

i forbindelse med tidligere lovgivning om fremmedkrigere hvor man kan straffe syrienskrigere for

også hvis de får en ubetinget straf

går så ud på at bandekriminelle der har virket ved hjælp af

får en tre årskarantæneperiode efter

kan optjene til kontanthjælp og uddannelseshjælp

rimeligt at man får

når man går rundt og bruger skydevåben til at afgøre konflikter med

de her bandekriminelle skulle tænke over

hvis de render rundt og generer folk og skyder

også er folk der jo uforvarende kan komme til skade så synes vi at de har fortjent at få den straf

betyder det så at de ikke skal have den hjælp bagefter når de kommer ud af

vi har den klare holdning at

og kan de begå kriminalitet

de bliver fanget og og får en straf det kan ikke hjælpe

de kriminelle en ydelse så

støtter det her forslag og ser frem til behandlingen

jensen har sagt det er det her med at

på vej ud af bandemiljøet og indgår i en exitplan

indgår i en exitplan inden de får en straf så har de jo ikke fået ubetinget

lege røvere og soldater med med en pistol der er skarpladt og så er det lige pludselig ikke en leg længere

når de render rundt med en skarpladt pistol og skyder løs til højre og venstre og rammer

de melde sig ind i en eller anden klub hvor de render rundt med en splatterpistol og leger lidt i stedet for men

mål for og bare acceptere så de må finde

de skal have en økonomisk straf oveni det

en straf hvor man ikke har mulighed for at

domstolene når der skal afsiges en dom kigger man jo på personen laver en konkret vurdering og udmåler

derefter sådan et helt almindeligt retsprincip er helt væk nu nu straffer man en hel gruppe af mennesker

altså hvad er det for en holdning til retsprincipper der stikker hovedet frem her det vil jeg gerne høre ordføreren kommentere og

det er i orden at de skal skånes

skulle opfordre dem til at tænke sig om inden de

fat i en pistol eller hvad de nu finder på at rende rundt og skyde med

bag sådan et lovforslag og støtten til det det vil ordføreren så ikke svare på

jo spørge ordføreren tror ordføreren at det fremmer mulighederne for at få bandekriminelle ud af banderne

at de bliver i de kriminelle

skyder løs på folk ude på gaderne

man også tage den straf og og hvis straffen er

danske borgere og det danske samfund det har vi set med en desværre lang og trist række alvorlige tilfælde det skal vi ikke acceptere og i venstre vil vi sætte aktivt ind for

at det har mærkbare konsekvenser når man sætter samfundets normer og regler og ikke mindst uskyldige menneskers tryghed og sikkerhed til side derfor har regeringen sammen med dansk

bandepakke der skal dæmme op for rocker og bandekriminalitet og med det her forslag tilføjer vi endnu et initiativ på listen så bandekriminalitet også får konsekvenser for ens offentlige ydelse tidligere har bandekriminelle på lige fod med ganske almindelige danskere kunnet modtage offentlig forsørgelse de har kunnet skabe utryghed og kaos i gaderne den ene dag mens de hæver kontanthjælp den anden

rimeligt vi mener det er helt rimeligt at indføre en karantæneperiode hvor dømte bandekriminelle bliver udelukket fra at modtage en række ydelser i tre år og de penge kan vi

vi skal sende et klart signal om at vi under ingen omstændigheder vil tolerere at kriminelle med den ene hånd modtager offentlig forsørgelse betalt af skatteyderne

begår bandekriminalitet derfor stemmer venstre for forslaget

jeg har bare det her spørgsmål hvorfor er det kun bandekriminelle og syrienskrigere der skal have frataget eller nedsat deres ydelser

skal være en konsekvens af deres handlinger

være en mærkbar konsekvens og nu har jeg siddet og lyttet til ordførerens spørgsmål til de tidligere ordførere der har været på talerstolen og jeg må bare

jeg er forundret over at enhedslisten

at enhedslisten er imod at der skal være en mærkbar konsekvens af de handlinger man man har foretaget som

folketinget laver vi lovene og så lader vi domstolene om at tage stilling til hvilken straf de borgere

væk fra jeg stillede spørgsmålet hvis der skal være en mærkbar konsekvens af voldsomme og forkastelige handlinger som at gå og skyde i gaderne

på den forkerte side i en krig ulovligt hvorfor skal der så ikke være den samme konsekvens for voldsforbrydere for voldtægtsforbrydere for nogle der tømmer statskassen for milliarder af kroner

bandekriminelle der skal have en dobbelt straf udmålt af folketinget eller er det sådan at regeringen og ordføreren nede i posen har en række andre grupper der også skal fattiggøres

have frataget deres ret til ydelser eller have sat de ydelser

jævnfør grundloven så det er jo ikke fordi vi fratager

integrationsydelsen og dermed ikke kontanthjælpen længere og så handler det vel om at vi synes at man som bandekriminel

konsekvens af de handlinger man har foretaget i det danske samfund altså at man skyder rundt i gaderne og afgør tvister på den måde

at enhedslisten selvfølgelig mener at det er dybt forkasteligt at fare rundt og skyde i gaderne og at det bør straffes og det har vi straffeloven til

der foregår her er at regeringen og et flertal i folketinget tager endnu et skridt til et opgør med grundlæggende danske værdier og med et grundlæggende princip om at folketinget laver lovene

overlader det til domstolene at tage stilling til hvilken straf borgerne skal have i juni to tusind og sytten vedtog folketinget at mennesker som ellers har udstået deres straf helt eller delvis skal fratages retten til at modtage overførselsindkomster i en periode på tre år det var loven om de såkaldte fremmedkrigere denne lov bruger man nu som begrundelse for at foretage en udvidelse af den gruppe borgere som oven i en udstået straf skal have nedsat eller helt fratages retten til at modtage overførselsindkomster i tre år en række ydelser bliver nedsat til samme satser som integrationsydelsen der er den lavest tænkelige sociale ydelse i danmark måske ikke den lavest tænkelige men indtil nu den laveste sociale ydelse i danmark der er

flertal i folketinget åbenbart mener at man kan leve for på et anstændigt niveau men som vi

integrationsydelsen på knap seks tusind kroner per måned før skat altså for en person over tredive år for en enlig forsørger knap tolvtusind

for en gift forsørger godt otte tusind kroner per måned for den gruppe vi taler om her vil følgende ydelser blive nedsat til disse lave beløb uddannelseshjælp kontanthjælp ressourceforløbsydelse ledighedsydelse folkepension førtidspension og fleksløntilskud for at føje spot til skade

kan karantænen på de tre år ikke medregnes i det opholdskrav der skal opfyldes for at få kontanthjælp det krav er jo per første januar

været i danmark i ni år ud af ti år plus et krav om to en halv års arbejde så de pågældende borgere

risikerer altså at skulle leve i op til

ellers er enige om at kalde fattigdomsydelse en ydelse som i øvrigt blev sat ned med tre procent per første juli i år men det er åbenbart ikke straf nok for regeringen de dømte vil i karantæneperioden på tre år helt miste retten til arbejdsløshedsdagpenge feriedagpenge efterløn barsels og sygedagpenge samt fleksydelse det her lovforslag er et alvorligt brud med demokratiske grundholdninger normalt gælder det her i samfundet at når en dømt har udstået sin straf så er der rent bord i forhold til samfundet så skal man have chancen for starte på en frisk

være enige om at vi skal overlade det til domstolene at forholde sig til hvilken straf borgeren skal have vi plejer at rose os af at være et retssamfund hvor der er lighed for loven men nu tiltager folketinget sig altså retten til oven i den straf borgerne allerede har udsonet på forhånd at idømme ganske bestemte grupper af borgere en ekstra økonomisk straf en straf

øvrigt ikke har nogen mulighed for at forsvare sig mod af den simple grund at straffen er udmålt af folketinget og ikke af en domstol det er et uhyggeligt skred der foregår her regeringen lægger ikke engang skjul på at det netop er for at straffe de pågældende det er den eneste begrundelse der gives i lovforslaget

at straffe de pågældende som har udsonet en fængselsdom som om det ikke var straf nok

præget af en uhyggelig magtens arrogance man gider ikke engang oplyse hvor mange der forventes at blive ramt af det og man gider ikke svare på de saglige indvendinger i høringssvarene

at hvis man vil hjælpe folk ud af bandekriminalitet

den helt forkerte måde at gøre det på det er klart at

simpelt hen for at overleve man gider heller ikke forholde sig til at straffen rammer hele familien herunder børnene så hvad er det egentlig regeringen og et flertal i folketinget har gang i her først var det syrienskrigerne nu er det de bandekriminelle hvem bliver den næste gruppe af borgere der oven i en udsonet straf

af domstolene vil få nedsat eller frataget retten til overførselsindkomster

hvor man under dække af at ville ramme særlige med rette

vil fattigegøre voksende dele af befolkningen så der kan blive råd til nogle flere skattelettelser til de bedststillede og så man kan opnå et endnu større pres på lønudviklingen her i landet jeg er ikke i tvivl om at det også er det det handler om enhedslisten stemmer imod

misbruge vores ydelsessystem i liberal alliance synes vi at man skal gå så langt i kampen mod det her misbrug som grundloven tillader det er fornuftigt og rimeligt at man begrænser muligheder for at modtage ydelser for en gruppe mennesker som i så alvorlig grad har meldt sig ud af det

man kan ikke både undergrave samfundet og bagefter forvente forståelse og gavmildhed når man står med hatten i hånden

der er et element af aktiv socialpolitik hvor man sikrer borgernes

rettigheder i forhold til nogle udbetalinger

om det skulle være sådan to tredjedele

retsstillingen for tidligere bandemedlemmer ja

bandekriminalitet er værre end så mange andre former for

for enhedslisten i forhold til at

retssystem til at vurdere når det kommer dertil så umiddelbart

vi imod den del og og for

læste jeg høringssvarene til l syv og halvfjerds

op for mig at lo landsorganisationen i danmark havde været så venlig at skrive min ordførertale så nu vil jeg lige læse lidt op fra deres høringssvar lo i danmark har anført at lovforslaget er udtryk for at strafudmålingen nu officielt omfatter beskæftigelses og socialpolitik hvilket er et skred i velfærdssystemet lo har desuden anført at organisationens overordnede synspunkt er at sociale ydelser ikke skal være en del af strafudmålingen til bandemedlemmer eller andre dømte personer og grupper lo har i den forbindelse anført at sociale ydelser er samfundets sociale sikkerhedsnet og en del af velfærdssamfundet som ikke skal udhules ved at indføre nedsatte ydelser til tidligere straffede personer lo har anført at en person der har fået en dom og udstået sin straf skal behandles på lige fod med andre personer der søger om eller modtager sociale ydelser lo har desuden anført at hvis det er regeringens mål at straffe bandemedlemmer yderligere må dette ske igennem straffeloven og ikke ved at nedsætte sociale ydelser

retspolitisk forening har anført

skal tilpasses dommens længde således at der ikke altid automatisk bliver tale om en tre årig karantæne hvis man har forbrudt sig mod bandestraffeloven får man så en tre årig karantæne uanset om forbrydelsen har været stor eller lille til det siger så i høringssvaret beskæftigelsesministeren at karantæneordningen indføres for at sende et signal om at bandekriminalitet ikke er acceptabelt for samfundet uanset hvilken kriminalitet der begås som led i bandetilhørsforhold ud over den rent principielle anførelse om at jeg ikke mener at vi skal bruge dagpengesystemet som en del af vores straffelov så mener jeg søreme heller ikke at vi skal give en blankoautomatstraf hvor man ikke ser på forbrydelsen når man udsteder sanktionen så af mange grunde synes jeg at det her lovforslag er forkert vi kommer

er noget vi en dag kan få rullet baglæns jeg er enig med enhedslistens ordfører i at der ikke er nogen særlig saglig begrundelse

udtager lige præcis to forbrydelseskategorier og siger at netop disse skal udløse en straf der ligger uden for

eksempel dagpengesystemet så

hvad er det dog for noget at nogle ordførere forsøger at

det her til en konkurrence om hvem der kan sige mest grimt om banderne hvem der lægger mest afstand til dem det giver jo ingen mening

at der er nogen som helst forskel på hvor meget vi afskyr banderne og deres kriminalitet så lad være med at forsøge at tage nogle nemme point ved at afspore debatten som om at

man virkelig virkelig ikke lide banderne vi andre

holder hånden over dem hold dog op med den slags manipulation jeg er nøjagtig lige så hardcore i at bekæmpe banderne som jeg er hardcore i at forsvare vores retssikkerhed og lighed for

er tavlen jo i et vist omfang vasket ren det her lægger op til dobbelt straf over for bestemte kriminelle

banditterne i habitterne bankbanderne og deres hangarounds der har ribbet samfundet for værdier skal de ikke også have en karantæne og en dobbelt straf hvad med andre alvorligt kriminelle mordere voldtægtsmænd for ikke at sige pædofile nej de skal da have lov til at have offentlige ydelser eller hvordan er det lige forskellen er

ikke om at nogle her mere eller mindre kan lide de her forskellige typer pædofile eller voldtægtsmænd eller mordere eller bander det handler om et grundprincip i retssamfundet

har vi jo en idé om at de ligesom skal på ret kurs igen vi har faktisk en forestilling om at efter straf

kan man få løbet

tidligere kriminelle i gang med et liv uden kriminalitet gør vi nu det smarteste ved at tage pengene fra

og der er jo grundlæggende forskel på

om at tage ydelser fra mennesker efter

udstået deres straf

ikke undre nogen at også lo jeg håber da virkelig

har anført at lovforslaget udtryk for at strafudmålingen nu officielt omfatter beskæftigelse og socialpolitik hvilket er et skred i velfærdssystemet

vi kan det kriminalpræventive råd

anført at den foreslåede ordning risikerer at fastholde persongruppen i kriminalitet ftf

tager afstand fra forslaget og gerne vil understrege at retten til dagpenge skal følge den regulering der er efter lov om arbejdsløshedsforsikring

har anført at den tre årige karantæneordning er på kanten af menneskerettighederne da der sker forskelsbehandling af personer som har udstået deres

til den forskelsbehandling det her lovforslag er et grotesk brud på et helt bærende princip i retssamfundet om lighed for loven og og så gør det ovenikøbet

til at afholde sig fra kriminalitet der er ét svar

og ryste på hovedet samtidig jeg kan dog se at der er et enkelt element i

boligindskud og fraflytter senere end tre år efter tildelingen af hjælpen ikke skal beholde et udbetalt tilskud med henvisning til at kommunens tilbagebetalingskrav er bortfaldet

vi godt stemme for den del af det

herre karsten hønge sagde også at det er udtryk for en dobbelt straf det er jo to modsatrettede synspunkter altså hvis det her

er et udtryk for at den straf

bandekriminalitet end regeringen og de partier der støtter det her lovforslag

for alle andre kriminelle grupper også ellers giver det ikke mening

andre grupper ud end bandekriminelle jeg gad nok vide

joachim b olsen vil forklare hvorfor et bandemedlem ikke skal kunne modtage offentlige ydelser ud over integrationsniveau hvorimod den pædofile kan gå hen og få understøttelse og kontanthjælp gad vide hvad forklaringen

for de to grupper og hvorfor den ene skal behandles bedre nemlig den pædofile

oprigtig oprigtig overrasket over hvordan liberalt indstillede mennesker som

herre joachim b olsen er kan acceptere

jeg oprigtigt strider mod det der ligger under den liberale

gå med til at det skal gælde flere som altså har brudt en helt grundlæggende samfundskontrakt har begået personfarlig kriminalitet og organiseret kriminalitet altså i vores optik kan vi ikke se hvorfor de skal have adgang til

så også være med på for at få skabt en ligestilling fordi sf er jo lige så

det er uden ende hvad vi kan finde nu kan vi så finde nogle

pædofile eller mordere eller voldtægtsmand eller jeg kunne da foreslå mennesker

har brudt den grundlæggende samfundskontrakt ved at udøve kriminalitet eller ved at snyde samfundet for penge skatteindbetalinger og alt

en dobbelt straf så hvorfor ikke holde os til retssamfundet det

uenige om at det er fuldstændig uacceptabelt at lave den type bandekriminalitet som man kan få de her hårde straffe for tak for det det er en god basis for en diskussion så vil jeg

i forvejen er der jo skrappe konsekvenser og skrappe strenge straffe for at begå de handlinger vi taler om her

nogle bandemiljøer så hvorfor skulle det her

hvad tror ordføreren det her vil føre til vil det føre til at det bliver nemmere at få hjulpet unge vildfarne mennesker ud af bandekriminalitet eller vil det tværtimod føre til at de bliver endnu mere afhængige af det kriminelle miljø fordi den understøttelse de kan få fra det offentlige hvis de bliver arbejdsløse og ikke kan skaffe sig et job

er så meget mindre end den er her hvad tror ordføreren på

i folketingssalen

gået op for enhver der har fulgt den her debat at

lovforslaget lægger op til at indføre en tre årig karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle jeg vil gerne understrege at bandekriminalitet er et hundrede procent uacceptabelt og også

trussel mod almindelige borgere og de værdier som vores samfund bygger på bliver man dømt for grov bandekriminalitet skal det også have konsekvenser for ens offentlige ydelser

karantæneordning betyder at den dømte efter udstået straf bliver udelukket fra en række ydelser i tre år og hvis den dømte for er på kontanthjælp eller

kan personen højst modtage en ydelse der svarer til integrationsydelsen i den tre

karantæneordningen omfatter bandekriminelle som ved endelig dom er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig

retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse der

af straffelovens § en og firs a den såkaldte bandeparagraf det er regeringens opfattelse som jeg har sagt at bandekriminalitet er ekstraordinær og et alvorligt brud på moralske normer

der er et klart behov for at markere at det er helt uacceptabelt og

mærkbare konsekvenser bandekriminalitet skader vores samfund og derfor skal de dømte bandekriminelle medlemmer også mærke at det har konsekvenser for adgangen til vores velfærdssamfund så med andre ord er det sådan set et meget klart politisk signal som ligger i den her

vil også gerne kvittere for den brede opbakning der er til lovforslaget under

men er det nu også et signal til de kriminelle

de har jo i årevis fået det ene signal efter det andet

med skærpelse af straffe og sanktioner og alt muligt og det har åbenbart ikke hjulpet så

er egentlig formålet med det her er det ikke snarere at signalere til befolkningen at vi er vældig hårde og vi er tough

og hvad man ellers siger ovre på den anden side af det store vand er det det det handler om eller handler det om at man gerne vil have mulighed for i højere grad

når man har udstået sin straf så at komme ud og arbejde i

omkringliggende samfund jeg synes faktisk det er meget sundt hvis man er dømt for bandekriminalitet eller for den

skyld har afsonet en straf

er vel ikke det helt afgørende at man skal interessere sig helt ned i detaljen for om folk

finn sørensen at jeg synes

er et vigtigt politisk signal at sende til folk der begår så grov form for

bandeparagraffen det giver synes jeg en god naturlig grund

for at sende et politisk signal men også for at sige at vi faktisk gerne vil sikre at der er en større præventiv effekt det kan måske også afholde

fra at gå den vej som

er ministeren enig med lo i at det er et alvorligt skred der sker i vores syn på velfærdssamfundet og de ydelser vi har og baggrunden for at de er der at man nu vil bruge dem som et led i at give bestemte samfundsgrupper en dobbelt straf og har ministeren andre samfundsgrupper i tankerne som også kunne gøre sig fortjent til at blive udsat for

dobbeltstraf for eksempel andre forbrydelser hvor det kan være svært at forklare hvorfor

have en dobbeltstraf når nu de bandekriminelle

den samfundskontrakt der er og derfor synes jeg at det er helt naturligt at de ikke får offentlige ydelser i en tre årig periode de kan jo gøre det som herre erik lund sagde tage et arbejde

forhandlingen er hermed åbnet og jeg giver ordet til fru lea wermelin fra

mellem de nordiske lande

at vi indgår de her dobbeltbeskatningsaftaler med flere lande det giver en klarhed over beskatningsforhold og

fremme samhandel det er vigtigt at borgere ikke skal betale skat

dansk erhvervsliv også har fair og gennemsigtige vilkår som er på linje med virksomheders fra øvrige lande men selvfølgelig også andre forhold som opdateringen af aftalen med nederlandene er udtryk for i forhold til at sikre beskatning af pensionsudbetalinger

kunne slippe med slet ikke at betale nogen skat og derfor skal vi fastholde at vi selvfølgelig ikke

indgår aftaler med finansielle centre uden skat på indkomst tjent

vi i det hele taget har en række temaer som ikke er til forhandling for at beskytte danske lønmodtagere og virksomheders konkurrenceevne

skatteområdet og bekymrer sig om hvordan vi sikrer os mod flere skatteskandaler og mange er med rette rigtig vrede og frustrerede over skandalen med udbytteskat

er helt uhørt og vi har også set gentagne eksempler på

skattelyskandaler hvor særlig dem med allermest på kistebunden forsøger at undslå sig at betale den skat som de skal derfor er det vigtigt at vi fortsætter den bekæmpelse benhårdt og med de aftaler der ligger

på bordet til forhandling i dag er jeg særlig glad for de to genforhandlede aftaler altså med nederlandene og mellem de nordiske lande som er en opdatering og en udløber af det beps projekt der har været i

allerforrest i forhold til at bakke op om det internationale arbejde mod skatteunddragelse og her er flere af tiltagene om informationsudveksling og inddrivelse af skattekrav fra hinanden vigtige

blandt andet til et center som kan sikre en massiv indsats mod skattely og spekulation ligesom vi har foreslået at vi tager et servicetjek

for at være sikre på er vi får mest muligt ud af dem og at de netop er opdaterede men vi støtter også aftalerne sådan som de ligger her

med blandt andet armenien japan nederlandene og de nordiske lande det grundlæggende formål med dobbeltbeskatningsoverenskomster er jo

set også undgå dobbelt ikkebeskatning hvilket jo er til gavn for de borgere som bor eller arbejder i et andet land og som kan blive udsat for det her men også til gavn for vores virksomheder fordi det giver gode og klare regler og det er jo ganske positivt noget

man har med i de her her aftaler er jo også hvordan vi udveksler oplysninger mellem

stater så vi blandt andet kan lave en god skattekontrol og

og bekæmpe grov skattespekulation eller benyttelse af skattely her er det jo også

se lidt bredere på det for

det her skal løses via eu det skal så være fælles skatteregler via eu som skal trækkes ned over landene hvor det her jo er et soleklart eksempel på at man også godt kan løse det på anden vis

bilateralt mellem landene hvor man kan lave dobbeltbeskatningsoverenskomster og hvor man også kan løse de her ting

at vi selvfølgelig støtter de her fire lovforslag også

vi bekæmper skattely og grov skattespekulation men lad os da bruge

at ændre de her gode anbefalinger de har som man bruger som standard

redskab så også ros for at man har tænkt det med ind i

land en lille men åben økonomi og den danske eksport til udlandet har rigtig stor betydning for den økonomiske vækst dansk industri anslår at udlandet giver arbejde til

syvhundrede og femoghalvfjerdstusind danske lønmodtagere ligesom danske virksomheder har over

det jo også vigtigt at vi fastholder og løbende udvikler de rammevilkår som sikrer den danske eksport og det gør vi ved løbende

at opdatere og etablere nye dobbeltbeskatningsoverenskomster dobbeltbeskatningsoverenskomster er jo det der gør at man ikke bliver beskattet to gange af den samme indkomst men at

det er jo hele tanken med det at det er sådan det skal virke

rigtig glad for at vi i dag skal sambehandle fire aftaler

den første vi skal behandle er er dobbeltbeskatningsoverenskomsten

og den indeholder derfor regler om beskatning af for eksempel udbytter renter og

binder dobbeltbeskatningsoverenskomsten også skattemyndighederne til i fællesskab at hindre international skatteundgåelse

så har vi også en overenskomst med japan

afløser den tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomst der var fra tredje februar nitten otte og tres mellem danmark og japan den nye aftale

indebærer en nedsættelse af satserne for udbytte og

landenes beps minimumsstandarder

bekæmper international skatteunddragelse så har vi lovforslaget om nederlandene eller

indbefatter at de to lande har deres ret til at beskatte pensionsudbetalinger det betyder at hvis en dansker flytter til holland og modtager pensionsudbetalinger

betale dansk skat af de danske pensioner

med de seneste internationale internationale standarder for udveksling af oplysninger og inddrivelse det er absolut noget vi har god brug for

indebærer den også en implementering af

for dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande og den indbefatter også en implementering af

venstre støtter lovforslagene og jeg skulle hilse fra det radikale venstre og sige at de også støtter

kan vi som udgangspunkt stemme for

dobbeltbeskatningsoverenskomster som vi

vi er fuldt ud klar over og anerkender at

er vigtige for at afklare grænseoverskridende skattespørgsmål vi er også rigtig glade for at det

som afstedkommer flere af ændringerne i de eksisterende

aggressiv skatteplanlægning så det er rigtig positivt

nederlandene eller holland som vi plejer at sige og holland er jo et af europas største skattely

holland ligger en såkaldt

vi meget gerne høre hvilke oplysninger vi kan få ud af holland vedrørende eventuelle danske skuffeselskaber i holland og

noget som som handler om transparens

vores mulighed for at se om selskaber har et skuffeselskab i holland

hvilke lande disse skuffeselskaber har en endelig beskatning altså

blandt andet vil det kunne hjælpe med det

nederlandene men vores udgangspunkt vil være at vi

dobbeltbeskatningsoverenskomster de skal sikre en rimelig beskatning i en situation hvor man er skattepligtig i flere lande det skaber fuldstændig klare vilkår for virksomheder og privatpersoner og man skal lukke mulighederne for urimeligt at spekulere i

man for eksempel sikrer at private pensionsudbetalinger også beskattes i danmark

har fået fradrag for dansk skat ved indbetalingen til pensionen med forslaget her

opdateres dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med armenien holland japan og norden det synes vi er rigtig positivt og

netop dobbeltbeskatningsaftaler om at få mere åbenhed umiddelbart inden forhandlingerne

der har vi også fået gode svar fra skatteministeren

hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt vi presser stadig væk på for at få maksimal åbenhed her i

bliver behandlet over mange mange år i forhold til modellen her som

for fn modellen der i i nogles øjne

i højere grad tager højde for nogle af de mindre udviklede lande som man kan samarbejde med men

positivt på at udbygge vores

her handler om som de foregående ordførere også har nævnt handler det

aftaler med japan norden armenien og nederlandene dobbeltbeskatningsoverenskomster

med til at skabe større klarhed for virksomhederne i forhold til

hvilken skat der skal betales og det er vigtigt i en tid hvor vi

er jo en lille åben økonomi hvor vi lever af samhandel med omverdenen så derfor

gode vilkår og adgang for vores virksomheder til

de her aftaler også med til at undgå dobbeltbeskatning

sat den her task force i gang som skal undersøge om der er flere steder hvor vi kan indgå de her aftaler

jeg vil gerne takke for den positive modtagelse af de her fire forslag på dobbeltbeskatningsområdet jeg kan ikke takke for debatten fordi der ikke har været nogen

både være godt og skidt i det her tilfælde

jeg er som skatteminister glad for de fire forslag da de er med til at udbygge og forbedre danmarks net af dobbeltbeskatningsaftaler det er min opfattelse at

er gavnlige for virksomheder borgere og skattemyndigheder

en værdi der kun forstærkes af at vi lever i en mere og mere globaliseret verden da jeg tiltrådte som skatteminister

så vi sikrer at det danske netværk af

dboer holder trit med udviklingen dansk erhverv har med en vis berettigelse kritiseret danmark for

taskforce hvor erhvervsorganisationerne er repræsenteret og løbende er med til at klarlægge hvilke lande der kan

dbo med og hvilke eksisterende dboer der med fordel kan revideres dette for at kunne fokusere kræfterne

derfor også tilfreds med at vores arbejde med at få flere og bedre dobbeltbeskatningsaftaler igennem igen i år har båret frugt og at vi nu kan tilføje nye og

også min forventning at det forstærkede fokus på området har

også i de kommende år vil ske en videre udbygning og forbedring af vores dbo netværk nogle gange kan der jo også ske andre ting i forhold til udenrigspolitik og andet der så lige bremser nogle nogle ting men på den store bane

at vi i de kommende år vil kunne høste frugten af noget af det arbejde der er lavet nemlig

dobbeltbeskatningsaftale

det så for en værdi dboerne har jamen de bidrager positivt til den økonomiske udvikling og vækst og det gør de ved at skabe klarhed

sikre det rimelige i at der ikke sker dobbeltbeskatning altså

at en virksomhed ikke bliver beskattet både i danmark

om hvor skatten skal betales henne så er der også metoder for at få det afgjort på den måde forbedrer vi samhandelen til gavn for danske virksomheder og for

aftalerne er også til gavn for borgere særlig dem der arbejder på tværs af grænser ligesom de kan

derfor har jeg som skatteminister et aktivt og ambitiøst ønske om at udbygge og vedligeholde det her netværk af

at de fire aftaler kan tiltrædes det gør vi formelt først ved tredje behandling og ikke her ved førstebehandlingen men det tyder alt dog på

meldingerne forskellige partier har været lidt kort om de enkelte forslag dboen med armenien vil sikre at virksomheder og personer ikke beskattes af samme indkomst i både danmark og armenien

aftalen indeholder derfor regler for forenkling af beskatningsretten for en række indkomsttyper for eksempel udbytte renter og

skattemyndighederne i danmark og i armenien til at samarbejde for at løse eventuelle tvister samt bistå hinanden i

til armenien eller et andet land vi har en

med og efterlade en stor skattegæld der

er positivt at danske virksomheder og personer dermed får større klarhed og sikkerhed om de skattemæssige forhold når man arbejder

at gøre det så er der l to og tredive

at få opdateret dboen med japan som afløsning for en af vores ældste dobbeltbeskatningsaftaler

japan opnås nemlig en række forbedringer og den vil dermed leve op til de gældende standarder for

det er noget der ændrer sig hele tiden blandt andet indebærer den

dbo en reduktion af kildelandets beskatningsret i forhold til udbytter og royalties der sker

indeholder de fire minimumsstandarder der er resultatet af

såkaldte beps projekt og som vi er forpligtet til at indføre i alle vores dboer og så hurtigt som som muligt beps minimumsstandarderne er vigtige

modvirke udhuling af skattebasen ved kunstigt at flytte overskud til lavskattelande og dermed undgå højere skattebetaling

lovlig skatteplanlægning juridisk men moralsk er det problematisk implementering af minimumsstandarderne i vores dboer medvirker således til at bekæmpe skatteundgåelse

samme vilkår som deres konkurrenter fra sammenlignelige lande

ens konkurrencevilkår

er tilfreds med protokollen med nederlandene protokollen medfører først og fremmest at danmark kan beskatte private pensioner der udbetales fra danmark til en pensionist i nederlandene og den anden vej rundt og hermed sikres det at personer der har fået skattefradrag for at indbetale til pension i danmark også beskattes i danmark af pensionsudbetaleren selv om man er flyttet væk det er

når pensionen skal udbetales protokollen medfører derudover at

og inddrivelse det var det spørgsmål herre rune lund også havde lige det konkrete kan jeg ikke svare på her

dboen implementeres med de føromtalte beps minimumsstandarder der som sagt betyder at den eksisterende

vi først skulle afvente at begge lande har ratificeret

konventionen og meldt dboen ind

positivt at vi på den måde kan fremskynde implementeringen af minimumsstandarderne

fire og tredive det er den nordiske protokol og den er vigtig da vi implementerer beps minimumsstandarden i den gældende nordiske dobbeltbeskatningsaftale hvilket

tilfældet i relation til protokollen med nederlandene indebærer

dboen langt tidligere opdateres med minimumsstandarderne end hvis opdateringen

konventionen og det er positivt

gerne spørgsmål om det nærmere indhold af forslaget og selve aftalerne samt

her bebs projekt nu hørte jeg ministeren sige at at

var meget ambitiøse i forhold til dboerne og det er sådan set rigtig godt også i forhold til det her bebs projekt så jeg er egentlig bare interesseret i at høre hvordan man arbejder videre

netop at sikre at det kommer ind i dboerne mens man venter på implementeringen af

skattely

og en række andre ting og der kæmper regeringen jo

det er min vurdering at vi gør hvad vi kan også i forhold

til vores til vores dbo arbejde og

danmark hvis vi sammenligner med andre lande er i front men selvfølgelig altid områder hvor man kan forbedre det

diskutere som led i udvalgsbehandlingen og behandlingen

at der skal afsættes flere medarbejderkræfter det

danmark går glip af når der

svar i dag i forhold til om der

er at omsætte de internationale aftaler under dboerne

de standarder bebs projekter og andet

ikke bare til lovgivning

forvaltning op at køre

jo en politisk prioriteret opgave jeg skal selvfølgelig erklære mig villig til at diskutere om vi skal gøre yderligere men men det er jo noget vi i fællesskab har

der har bedt om ordet så er forhandlingen afsluttet jeg foreslår

henvises til skatteudvalget hvis ikke der er nogen der gør indsigelse

det som vedtaget det er